anmeldelser miljøministeren lovforslag nummer l en hundrede og fjorten simon emil ammitzbøll

f seksten per clausen

forespørgsel nummer f sytten carsten hansen ole sohn margrethe vestager og per clausen forespørgsel nummer f atten christine antorini anne baastrup marianne jelved og johanne schmidt nielsen forespørgsel nummer f nitten

grund af barns fødsel og hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem

for socialdemokratiet i bornholms storkreds dorrit knudsen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den femogtyvende januar

der er ingen der beder om ordet og derfor går vi til afstemning

første der beder om ordet

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

beder om ordet og så er forhandlingen sluttet

mads rørvig om ordet som ordfører for venstre

om bankernes polstring eller mangel på samme

hundrede og elleve handler om den polstring der sidder på sidebenene den der desværre er blevet lidt for meget af de overflødige kilo er også en af årsagerne til at vi danskere lever kortere og ringere end befolkningen i andre lande hvis vi vil forbedre statistikken og vores sundhedstilstand er vi nødt til at forbedre vores kostvaner i den sammenhæng er det mættet fedt der er en af de store skurke og her er det også smørret der gøret smør er langtfra den eneste kilde til mættet fedt

er ikke et forsøg på at hænge smør ud som noget særlig slemt

finder vi i andre andre produkter såsom mejeriprodukter kød margarine og forskellige former for spiseolier et bedre helbred er godt for os alle sammen det er godt for vores samfund og derfor ønsker vi i venstre også at bidrage til at danskernes helbred bliver bedre det er årsagen til

forebyggelsesaspektet spiller en så central rolle i aftalen om skattereformen fra to tusind og ni en skattereform hvor vi lemper skatten på det vi gerne vil have mere af nemlig arbejde og samtidig justerer afgiften på det vi helst undgå såsom mættet fedt med en afgift på mættet fedt bliver det relativt dyrere at vælge de produkter der indeholder store mængder af det mættede fedt og relativt billigere at vælge

og sundere fødevarer dette lovforslag har været undervejs i stykke tid og i venstre ser vi positivt på den nuværende form af lovforslaget en form med udstrakt fleksibilitet hvor der lægges en dæmper på papirarbejdet og tages hensyn til de små producenter

beregne afgiften per udskæring så mens de store producenter kan regne i skinker og flæskesvær kan de små regne i gennemsnit og slippe for at drukne i bureaukrati forslaget indeholder desuden en justering af afgiften på bordvin med tre og halvfjerds øre per liter det bliver samlet set til et provenu på en milliard kroner penge der krone for krone er med til at finansiere skattereformens lempelser i indkomstskatten i venstre går vi ind for en reform der tilskynder danskerne til at yde en ekstra indsats og tilskynder dem til

leve sundere på vegne af venstre kan jeg støtte dette konkrete bud på hvordan en afgift på mættet fedt skal se ud det ser imidlertid noget anderledes ud

for halvandet år siden vi siger seksten

halvtreds kroner vi siger kød og mejeriprodukter og dengang sagde man kun mejeriprodukter selv om det i dag strider mod eus regler på området

to tusind og ni sagde fru helle thorning schmidt også at fair forandring var

skattepolitik det man kunne forvente sig hverken mere eller mindre med l en hundrede og elleve får vælgerne et konkret bud på hvordan venstre vil finansiere vores politik afgiften

ikke ændrer sit forbrug det er måske ikke rart men det er klar tale og det er mere end hvad vi kan sige om socialdemokraterne og og sfs skattepolitik jeg håber at vi i dag kan få svar på hvordan man har justeret eller måske justeret

til en afgift på mættet fedt så man kan få sine planer til at hænge

jeg godt følge ordføreren i

noget der ikke er fedt i

synes jeg man skal være meget omhyggelig når man nu lægger det frem som et middel

som sælger

lagt en afgift på her og hvis man lægger en afgift på mættet fedt

selv med tekniske analyser ikke kan lade sig gøre men

problem som vi jo ved

vi får mange flere tilsætningsstoffer

må forbruget af det blive relativt mindre hvad folk så bruger eller ønsker at substituere

i stedet for kan vi jo ikke regulere med det her lovforslag men indtaget af mættet fedt bliver mindre ved at sætte afgiften

er jo det man også kan læse sig til

skaber arbejdspladser i sverige

på den samlede virkning af skattereformen

man nødt til at kigge på skattereformen som et hele

koster arbejdspladser for at skabe balance i tingene som jeg tror det er blevet udtrykt fra forskelligt hold sandheden er i øvrigt også at man har fastfrosset grænsen for hvornår man skal og udskudt yderligere

herre mads rørvig postulerer findes vist ikke helt i den virkelige verden for ganske almindelige mennesker som må miste deres job på grund af det her forslag

inflation og svækker dansk konkurrenceevne

er lavet massive indkomstskattelettelser fra den første januar to tusind og ti som er med til at skabe dynamik og arbejdspladser i det danske samfund jeg anerkender ikke præmissen om at man kan se på de isolerede effekter her uden at fortælle hele historien omkring skattereformen nemlig den at den bidrager med over fem milliard kroner

i dynamiske effekter

som ordfører for socialdemokratiet

antallet af overvægtige og svært overvægtige mennesker i den vestlige verden

der er et udtalt behov for at tilskynde til bedre kostvaner og dermed styrke befolkningens sundhed vi ved positivt at der er en direkte sammenhæng mellem indtaget af mættet fedt og kolesterolindholdet i blodet og dermed en øget risiko for blodpropper på tværs af folketingets partier bredt betragtet gælder den her erkendelse

den her lovgivning har været længe undervejs og det er bla

er meget meget lettere sagt end gjort lad mig nævne et par af de dilemmaer der har været nævnt undervejs der findes mennesker med særlige ernæringsbehov for eksempel har de underernærede patienter på hospitalerne været nævnt som kan komme i klemme med lovforslaget

fuld kompensation til regionerne og så videre og så videre regeringen pålægger med lovforslaget erhvervslivet administrative byrder i størrelsesordenen fem og tredive million kroner om året på samfundsniveau der er den sværere problemstilling

for eksempel skal der betales fuld afgift af olie brugt til friturestegning selv om firs procent af olien ikke spises men for eksempel bruges til biobrændsel efterfølgende er det den rigtige måde at gøre det på

pålægges varer der bliver importeret til landet

så er kød jo kommet med i lovforslaget på foranledning af eu men men hvad så med fisk hvad så med æg hvad så med andre fødevarer som også indeholder mættet fedt

socialdemokratiet vil gå positivt ind i arbejdet med det her lovforslag vi anerkender opgavens kompleksitet vi vil gerne lytte til alle gode forslag om hvordan

den kritik der er blevet rejst

på at folketinget med det bredest mulige flertal kan vedtage

tidligere tilkendegivet at vi er uenige med vkos anvendelse af pengene til skattelettelser for de mest velstående socialdemokratiet og sf har i fair forandring foreslået at også provenuet fra afgiften anvendes til at forbedre folkesundheden gennem investeringer i forebyggelse og gennem en forbedret behandling i vores sundhedsvæsen lovforslaget indeholder også en forhøjelse af vinafgiften

jo i andre sammenhænge når vi har snakket forhøjelse af cigaretafgiften som s og sf har foreslået

der vil vælte ned over grænsen men når det drejer sig om vin

forskelligt på grænsehandelseffekten af de forskellige ting som man kan forestille sig kan købes over grænsen uanset vores uenighed om anvendelsen af provenuet fra afgiften og vores forundring over den meget lette vurdering af grænsehandelen

skal det dog være klart fra socialdemokratiets side at vi går positivt ind i arbejdet med lovforslaget med det ønske at støtte og forbedre det så blev der rejst et par spørgsmål af herre mads rørvig og

hvad med afgiftens størrelse hvad er svaret hos s og sf man må bare i den sammenhæng

hos venstre og konservative og dansk folkeparti

fluktueret en anelse startende ved fem og tyve kroner per

ja her er vi jo præcis som regeringen underlagt den regulering som også gør sig gældende fra eu’s side

tage højde for alle de pudseløjerligheder som regeringen måtte måtte foretage sig undervejs

det her forslag tror jeg vi ligger pænt på linje

i den her sag forstået på den måde at

som vi jo alle sammen kan få brug for det vil sige at det her

vender den tunge ende nedad

indkomster mener ordføreren virkelig at det

spændende diskussioner i afslutningen af sidste år

hvor liberal alliance også valgte at blive væk jeg nævner diskussionen om et beslutningsforslag om iværksætterskat som ellers var et stort punkt da man skulle i medierne op til finanslovforhandlingerne men dejligt at man nu har valgt at møde frem

brugt tiden i studerekammeret på at læse socialdemokratiet

fundet svaret på det spørgsmål som han netop

at man bliver nødt til at se det samlede forslag og i den forbindelse vil man kunne konstatere at vi netop vælger at lette skatten

stiger stiger afgiften lige meget hvad der står i s og sfs valgprogram den stiger for konkrete mennesker hvis basisfødevarer bliver dyrere og jeg synes det er rart at få udstillet at ganske almindelige menneskers

åbenbart ikke ligger socialdemokraterne så voldsomt på sinde hvorimod liberal alliance som det socialt ansvarlige parti vi er er meget optaget af at ganske almindelige mennesker ikke skal have dyrere basisvarer

ved den her afgift et andet problem er at det sender job ud af danmark det sender job

for grupper som ikke har

uddannelse netop den slags job som der er forsvundet rigtig mange af dermed

som jeg har forstået annoncerne fra partiet at der skal fyres fyrretusind ansatte hvilket man må sige unægtelig vil påvirke

først og fremmest fyres i den offentlige sektor hvilket vil påvirke helt almindelige menneskers adgang til at få deres børn passet i daginstitutionerne

folkeskolen der vil blive ringere vil påvirke behandlingen på hospitalerne som jeg forstår at liberal alliance også gerne vil have fuldstændig overladt til det private marked så man slipper for at tage sociale

så til det der med hvilke rum man lever i tror

må sige jeg er meget meget glad for at vi lever mere i mit rum

men i forbindelse med den udregning jeg er ved at lave vil jeg bare høre hvor stort et provenu s og sf ønsker

folk til at læse forskellige ting men man kan

tingene og det skal gerne hjælpe med at bidrage til den forståelse det der er helt afgørende for os

bruge penge til nogle bestemte formål eksempelvis hæve skatten

dem som ikke tjener så meget vi eksempelvis hæve afgiften på cigaretter for at kunne forbedre sundhedstilstanden for dem som har brug for at blive behandlet på vores hospitaler eller foretage det forebyggende arbejde som er så helt afgørende

selv var inde på for et øjeblik siden nemlig kost rygning alkohol motion

har været meget anderledes i sin vurdering af grænsehandelen end man har været i

når regeringen kommer bærende med et lovforslag og vil behandle det her i tinget at

omhandler som det vist allerede har været nævnt af en del andre talere indførelsen af den såkaldte fedtafgift som jo er en del af aftalen om skatteomlægninger som blev indgået mellem regeringen og dansk folkeparti for to år siden samtidig med at vi indfører fedtafgiften med

med tre og halvfjerds øre per liter svarende til cirka otte og tres øre per flaske formålet med at indføre

er dels at fremme sundheden blandt danskerne

fødevarer med et højt fedtindhold som bliver ramt hårdere af afgiften som er på seksten kroner per kg mættet fedt

en milliard kr som bidrager til finansieringen af skatteomlægningerne ideen om en fedtafgift har været kritiseret fra mange sider men i dansk folkeparti tror vi

alt andet lige vil være med til at forbedre danskernes sundhed

ikke nogen hemmelighed at det har været en lang og svær proces at finde frem til den model som er fremlagt her

og et provenu men samtidig også skal være både retfærdig og administrativt til at håndtere det er baggrunden for at vi

behandler lovforslaget her i folketinget i dansk folkeparti har vi lagt vægt på at afgiften bliver let at have med at gøre og samtidig logisk det betyder bla

at det er vigtigt for os at almindelig mælk som det jo anbefales at børn drikker dagligt

ikke bliver belagt med fedtafgift ligeledes har det været vigtigt for os at fedtafgiften for kød kan afregnes på udskæringsniveau sådan at der for meget slanke stykker kød kun betales afgift efter det reelle fedtindhold

indhold af fedt sidst men ikke mindst vil jeg sige at vi i dansk folkeparti er meget tilfredse med at der er indført en bagatelgrænse for afregning og betaling af afgift bagatelgrænsen betyder at de mindste erhvervsdrivende som kun har

eller import af fødevarer bliver helt fri for at have med fedtafgiften at gøre det ligger fint i tråd med vores erhvervspolitik som netop sigter på at lette særlig de allermindste virksomheder for administrative forpligtelser da lovforslaget her er en del af en aftale mellem dansk folkeparti og regeringen og da vi som nævnt er godt tilfredse med afgiftens udformning

sige at dansk folkeparti støtter lovforslaget

så korrekt har indgået med regeringen medfører jo

der har været mere arbejdsløshed

i folketinget efter juleferien vi andre har været i gang længe og har haft adskillige skattedebatter hvor vi har savnet input fra partiet men det er da dejligt at liberal alliance er med igen i dag jeg vil sige

jeg også nævnte at fedtafgiften er med til at finansiere vores

givet en del indkomstskattelettelser

som herre ammitzbøll kerer sig om er også nogle vi kerer os om i dansk folkeparti det er også derfor at vi har været med til at give

sænkning på halvanden procentpoint på bundskatten sådan

så de samme mennesker som køber de her fødevarer som der kommer fedtafgift på har også fået endnu flere penge udbetalt i indkomstskattelettelser

rede for hvor meget mere danskerne skal betale end det der var

og fordi man udsætter topskattelettelsen

til en anden gang så hænger regnestykket jo ikke sammen

sænkelsen af bundskatten med halvandet procentpoint det er der ikke blevet rørt ved det er da stadig væk alle der får sænkelsen af bundskatten med halvanden procentpoint det giver da væsentlig mere end hvad folk kommer til at betale i fedtafgift

vælter sig rundt i i meget fed mad drikker fritureolie til aftensmad og jeg ved ikke

ikke i nærheden af at man kommer til at betale mere

i forbindelse med skattereformen i foråret to tusind og ni

den samlede profil er ualmindelig skæv for den skattereform der er lavet det er muligt vi får nogle sundhedsmæssige gevinster

fællesskabet gør skattereformen ikke vores fællesskab og vores samfund sundere

gøre fordi der bliver købt mindre af de meget fedtholdige varer og virksomhederne får et øget incitament til at gøre varerne mindre fedtholdige

fem procent af danskerne overvægtige i to tusind og fem var det elleve

overvægtige det skyldes jo både mangel på motion og ændrede arbejdsformer men også en for fedt og for sukkerrig kost derfor er det en god idé at forsøge at regulere det

efter mange og lange diskussioner med eu og med erhvervslivet om hvordan afgiften skal indrettes om administrative byrder om overholdelse af eu retten om dækningsafgifter og så videre

faktisk kan lade sig indføre fungere jeg er klar over at

har været nogen nem opgave for skatteministeriet

det arbejde der har skullet gøres men lige præcis

burde have forudset at det var så indviklet er det nok lidt letsindigt af regeringen regnet med finansiering fra fedtafgiften så hurtigt i skattereformsforløbet i indfasningsforløbet af skattereformen som man har gjort regeringen burde

problemer der lå forude sf har ønsket at afgiften differentierer mellem udskæringer af mere eller mindre fedt kød og vi er gerne med til at arbejde for at afgiften indrettes mest hensigtsmæssigt så den får den størst mulige sundhedsmæssige effekt der har regeringen lidt ændret kurs undervejs

vil arbejde positivt for at loven kan blive til noget og at vi undervejs får vendt stenene får diskuteret de her mange besværligheder der er ved at indføre sådan

vi har også bemærket at regeringen

bemærkningerne siger at det er vanskeligt stof

mættet fedt fra eu i løbet af de næste par år og det var måske en mulighed til den tid at se på en revision så vi

vilkår på tværs af grænserne det må vi se på i hvert fald synes vi det er positivt at man er åben over for at revidere det hvis de muligheder kommer

afgifter jo en del af løsningen men ikke den hele og derfor vil

vores fælles aftale med socialdemokraterne bruge penge fra sundhedsafgifter på bedre forebyggelse af sygdomme på bedre sundhed på bedre sygehuse det mener vi er fair og

langt mere effektivt og retfærdigt end at bruge dem på de skæve skattelettelser som regeringen og dansk folkeparti gør

hånd i hånd med at vi vil øge overførselsindkomsterne for at kompensere for de stigende afgifter

for skattelettelser til de lavestlønnede at vi

så det ikke vender den tunge ende nedad men at vi får et bedre sundhedsvæsen ud af det

her diskussioner vi har om grænsehandel som også

ryg til meget fra for eksempel venstres skatteordfører når vi

omkring afgifter men når man selv kommer med noget

det synes jeg jo er glimrende det må vi efterprøve

på kan ændre afgifter uden at det hele

undersøgt men med de forbehold der er nævnt her

altså positive over for lovforslaget at få en

potato selv om oppositionens kartofler åbenbart er større eller hvad man skal sige i det her spørgsmål afgifterne

det er jo en korrekt pointe at der er problemer med

flere sunde arbejdsløse

at svare på spørgsmålet

jo det er da klart det har en effekt i

at i og med at vi går foran og stiller nogle krav

som er sundere og som man kunne forestille sig der ville blive en større efterspørgsel

i mange af vores nabolande knokler de jo i endnu højere grad end vi med fedme og hvorfor ikke være nogle af de første der fik udviklet nogle af de fødevarer der være med til at løse det problem og faktisk skabe arbejdspladser og være noget mere fremsynet end den lidt gammeldags tankegang jeg synes

kan udvikle vores produktion og vores samfund

tro på at det er herre jesper petersen herre ole sohn og herre villy søvndal der ved hvad der ville være godt at producere i de danske virksomheder jeg tror mere på virksomhederne

at de

pålagt den her afgift for når man importerer varer fra udenlandske producenter er der en dækningsafgift så man ikke diskriminerer mellem danske og udenlandske virksomheder

ikke følge det ræsonnement at det skulle flytte en masse arbejdspladser ud af landet at lave en fedtafgift der gør at danskerne bliver sundere og at danske virksomheder får incitament til

man i liberal alliance ikke kan se at sunde fødevarer og at kunne eksportere sunde fødevarer er en del af fremtiden og noget der kan skabes vækst og job

og jeg skal på hans vegne tilkendegive følgende lovforslaget er endnu et skridt på vejen til et sundere danmark i to tusind og ti forhøjede vi tobaksafgifterne så det blev dyrere at ryge og vi har indført en tillægsafgift på alkoholsodavand som vil medvirke til at forsinke de unges debut med at drikke alkohol nu er tiden kommet til at få den sidste sten på vejen til sundhed på plads nemlig afgiften på mættet fedt som bliver på seksten kroner per

det har derfor været vigtigt at bruge den fornødne tid på processen så høringsparterne har haft mulighed for at give deres mening til kende fedtafgiften er samtidig en del af finansieringen af skattereformen skattereformen forårspakke

og afgiften på mættet fedt er anbefalet af forebyggelseskommissionen samtidig anbefaler

får ti procent af sin energi fra mættet fedt og undersøgelser af danskernes kostvaner viser at vi får cirka femten procent af vores energi fra mættet fedt med forslaget reduceres forbruget af mættet fedt fra de afgiftsbelagte fødevarer med omkring fire

og forslaget har derfor en gavnlig effekt på folkesundheden forslaget er bygget sådan op at jo mere mættet fedt der er i de fødevarer der omfattes af lovforslaget jo højere afgift skal der betales for kød var der oprindeligt foreslået en gennemsnitlig sats for det mættede fedt per dyr men forslaget er nu justeret på baggrund af ønsker fra landbruget så det er muligt at afregne afgiften i forhold til den faktiske udskæring således at der er mere afgift på flæsk end på mørbrad vi benytter lejligheden til også at justere på vinafgiften så den afspejler det øgede indhold af alkohol

vinafgiften i klasse to er i dag beregnet ved et balancepunkt på tolv procent balancepunktet forhøjes til tretten

hvilket betyder at afgiften på

kroner forhøjes med tre og halvfjerds øre

med andre ord vil en flaske vin stige med seks og tres øre de konservative støtter

har været længe undervejs og det kan man jo godt forstå når man læser det det er ganske besværligt det radikale venstre har sympati med grundtanken

i forslaget vi finder at der langsigtet er fornuft i

jeg tror ikke at det fører til en øjeblikkelig kraftig virkning i markedet men langsigtet vil det være med til at flytte forbruget væk fra de mættede fedtstoffer til andre fødemidler selv om vi har sympati med med

må vi jo altså også erkende at der er betydelige administrative besværligheder forbundet med fedtafgiften en række erhvervsorganisationer vender sig imod afgiften som sådan eller vigtige sider af den og jeg synes at

erhvervsorganisationerne har krav på at vi tager indvendingerne alvorligt og behandler det alvorligt under udvalgsarbejdet vi må gå ind i indvendingerne og se om det er muligt at forbedre forslaget under

her i folketinget men vi vi vil fra radikal side tilsige velvillig behandling

om ordet før skatteministeren der så får ordet

vil herre villum christensen gerne have ordet så får han

dårligere konkurrenceevne for erhvervslivet med øget grænsehandel til følge

set ikke være ret meget værre

uløste problemer af både praktisk

retssikkerhedsmæssige for eksempel når man afgiftsbelægger noget som en virksomhed

hen ikke kan give svar på det gør sig nemlig gældende

de importerede fødevarers vedkommende som er omfattet af fedtafgiften

det drejer sig om cirka en tredjedel af de fødevarer vi indtager her i landet

tager vi en kendt hverdagsret som lasagne bliver det helt syret og jeg vil stille og roligt spørge ministeren hvordan vil ministeren kontrollere afgiftsgrundlaget når indholdet af mættet fedt i en sammensat fødevare ikke kan kontrolleres ved hjælp af tekniske analyser hvordan vil myndighederne så kunne kontrollere rigtigheden af oplysningerne lasagne hvor der er mættet fedt fra olie smør kød og ost

at en borgerlig liberal regering opretter en ny særafgift som den til enhver tid siddende regering uanset hvilken farve den måtte have kan skrue op og ned på

bare introduktionen af sådan en ny skat synes

bør give kuldegysninger og hvordan mener skatteministeren at fedtafgiften passer med regeringens ønske om at forkæle erhvervslivet

at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet vi forstår det simpelt hen ikke

vi vil som minimum foreslå at lovforslaget udsættes indtil de mange ubesvarede spørgsmål bliver afklaret ikke mindst fra importørerne der har været mange vildskud i skattereformen med udligningsskat for pensionister iværksætterskat og multimedieskat men den her er

det omsiggribende bureaukrati med det virker ikke på folks adfærd men det er stensikkert et benspænd for det erhvervsliv vi alle sammen skal leve af hvorfor dog disse selvskabte plager når det kan være svært nok at konkurrere i en global verden som det fremgår

flertal der tegner sig her ved førstebehandlingen alle partier er jo sådan set positivt stemt over for fedtskatten undtagen liberal alliance men

en fedtskat det er jo netop fordi

markante skattelettelser der gavner dansk erhvervsliv det er jo lige præcis det der er forudsætningen for at vi kan have et samfund der hænger sammen

nu får skattereformen implementeret og dermed også kan tage et opgør med nogle af de myter der stadig væk hersker

folketingets talerstol om at skattereformen er

sige at det er den ikke den er fuldt finansieret og fedtskatten er så om man så må sige et bidrag til den finansiering

noget der har været særlig nemt

lovforslaget sendt i høring to gange og det betyder selvfølgelig også at der er kommet en lang række rigtig gode og konstruktive høringssvar undervejs

noget som skatteministeriets dygtige embedsmænd har analyseret

overvejet hvordan og hvorledes vi kunne imødekomme mange af de

fornuftige høringssvar der er kommet derfor vil jeg også sige at det forslag der

behandles i dag er langt langt bedre end

vi har set tidligere i processen

med på at der stadig væk vil være ting der kan diskuteres ting der skal stilles spørgsmål til og det er jo så en diskussion vi må tage i udvalgsbehandlingen

har været en stor diskussion i debatten om fedtskatten

muligt at lave en afgiftsdifferentiering på udskæringer der har vi jo til at starte med lagt op til at det skulle være gennemsnitssatser men nu lægger vi

at man har mulighed for at lave en afgiftsdifferentiering sådan at der bliver

på mørbraden det er sund fornuft og heldigvis er vi så

det på en måde som ikke skaber et helt nyt bureaukrati

også vigtigt at den afgift der bliver indført nu både skal være simpel og let forståelig

skal samtidig også sikre at der ikke bliver skabt et nyt bureaukratisk monster

udvalgsbehandling hvor mange af de tekniske spørgsmål kan belyses

et fair synspunkt at have

skattestigninger andre steder

på andre ting hvor man jo kunne have at sætte forbruget ned

jo altid fornuftigt når et parti vælger at gøre det indtil videre har det jo været noget luftigt om man så må sige vi har jo kun set overskrifterne

substansmateriale der ligger under overskrifterne og hvad det så kommer til at betyde men lad det være det er jo en diskussion vi kan få senere og som vi jo helt sikkert også kan få når vi så skal diskutere med hinanden

at liberal alliance støtter regeringens kurs i forhold til at se på reformdagsordener reformdagsordener og det spor

kan være meget fornuftigt at være det som skatteminister nu står jeg siger at det er en tåbelig skat at indføre

fordi den tilskynder til at man omlægger sine vaner det er ikke det der revolutionerer danmark det vil jeg

at det er en ganske fornuftig afgift

var flottere end svaret hvis jeg må sige det

det er vigtigt man er ærlig også i politik jeg vil i øvrigt godt

grænsen for hvornår der skal betales topskat og det vil sige

i to tusind og elleve som man skal være med til at finansiere er det

ikke sådan hvis man ser på fedtskatten og fedtafgiften

forhandlingen er åbnet og den første der får ordet

en række ændringer som er afledt af europa parlaments og rådets

december to tusind og otte om fælles standarder og procedurer for tilbagesendelse

en gennemførelse af direktivet i dansk ret

enige om at schengensamarbejdet er noget godt

fra december to tusind og otte har til formål at understøtte et effektivt udsendelsessystem i alle eu

sådan at man ikke blot kan rejse videre til

reglerne om længden af udrejsefrister og reglerne om udvisning med

ændringer af forholdene omkring frihedsberøvelse og

en gennemførelse af udsendelsesdirektivet i dansk ret er nødvendig ved at lave ensrettede og effektive regler i hele europa for udsendelse kan vi styrke medlemslandenes samarbejde og sikre

udsendelsesdirektivet da det ligger i god forlængelse

og de ting der er i schengen i forhold til

i praksis har direktivet størst betydning for de medlemslande som ikke allerede nu har et veludviklet udsendelsessystem

har været mellem venstre de konservative

sikre en effektiv udsendelse af tredjelandsstatsborgere som har ulovligt ophold men i venstre

og afgørende at tredjelandsstatsborgere

hurtigst muligt udsendes og at de procedurer som vi har i danmark og

også at gennemføre direktivet i i dansk lovgivning og derfor støtter vi op om det

rådgivning og bistand som det også fremgår af direktivet at man skal efter gældende praksis mens advokatrådet anfører at det har man sådan set ikke i

derfor anbefaler advokatrådet at udlændinge i overensstemmelse med direktivets ordlyd sikres adgang til gratis juridisk rådgivning eller

i alle sager vedrørende tilbagesendelse jeg vil bare

også denne del af direktivet efter

vi jo se nærmere på det i den udvalgsbehandling

altid sådan at man skal fortolke direktivet

man vil implementere det i dansk lovgivning og der må jeg sige

har tillid til det der ligger her på bordet så hvis der

sendes ud efter afslag og den danske virkelighed er jo altså at advokatbeskikkelsen ophører i at sagen afgøres i anden instans altså flygtningenævnet der er derfor ikke nogen juridisk rådgivning i forbindelse med udsendelsessager det fremgår af direktivet at man skal have adgang

at overholde direktivet alt andet ville jo være underligt

inden for rammerne af det direktiv der er og det er jeg fuldt ud tilfreds med

der har ulovligt ophold i danmark eller

i sin ordførertale så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge om

der handler om den tidsfrist der er for udsendelse eller for frivillig udrejse der står der

syv dage kan ordføreren komme med en

for at venstre og ordføreren vælger at om at det skal være syv dage

laver man først og fremmest en aftale om frivillig tilbagevending

nogle flere muligheder end hvis det skal foregå med tvang altså frihedsberøvelse og andet som som kan være konsekvensen

som tredjelandsstatsborger der er taget med ulovligt ophold i danmark

de positive ting

hvis man ikke har rent mel i posen hvis man er i danmark eller et andet eu land med henblik på at

er fristen så syv dage fuldt ud rimeligt for min skyld

eller man skal gøre det efter syv dage som det står her så skal man gøre det frivilligt og hvis ikke man gør det frivilligt er det rigtigt at man

og ikke får indrejsemulighed i de næste to år men sådan som vi har det i lovgivningen i dag har man femten dage til at få pakket sine ting frivilligt og tage af sted det bliver ændret til syv dage så spørger jeg igen

og venstre har tænkt som baggrund for og argumentation for at gå ind for det som der står i

hvad der praktisk kan lade sig gøre

har lovligt ophold i danmark er yderst velkomne til at være her og nyde de

der er ved det men når man har ulovligt ophold i danmark eller et andet medlemsland i eu

set også var socialdemokratiets opfattelse

jo ikke ligegyldige syv dage

i mange tilfælde ikke vil kunne lade sig gøre

siger ligeud er urealistisk

tilfældene vel vidende om det og så er man også klar over at at i nogle lande

det er altså et almindeligt gældende princip

man begår en ulovlighed bliver man straffet for det

i det danske retssamfund og heldigvis i størstedelen af

hvis man opholder sig ulovligt i danmark

udvist og det skal ske hurtigst muligt

ikke have måneder hvor man så kan fortsætte med at opholde sig ulovligt og måske bedrive

som det for manges vedkommende vil være umuligt

det en frist på syv dage som man straffer folk for ikke

når folk opholder sig ulovligt i danmark skal de sendes ud hurtigst muligt og det kan godt

og ellers kan myndighederne som sagt hjælpe en med det

hvis man skulle komme i den situation syv dage synes jeg er en fuldstændig fair frist og jeg må minde om at vi taler om folk som opholder sig

af den opfattelse at de mennesker der kommer til danmark skal have en ordentlig og en fair behandling det gælder uanset om det er gæster indvandrere eller asylansøgere

eu og dens fælles ydre grænse gør at det er afgørende at der kommer ens grundlag for behandlingen af asylansøgere i hele europa og derfor mener vi i socialdemokratiet at det er tilfredsstillende at der med l en hundrede og syv bliver etableret en ensartet håndtering

dette tilsyn det ser ud til at være en klar forbedring af retstilstanden for de afviste asylansøgere

men det er en kompliceret lovtekst med mange paragraffer og som det skinner igennem

i høringssvarene at regeringen og dansk folkeparti benytter chancen til at foretage stramninger af udlændingelovgivningen som kan vise sig at være unødvendige uhensigtsmæssige eller direkte umulige at administrere det gælder specielt på to punkter nemlig nedsættelsen af fristen for frivillig udrejse fra femten dage til syv dage sammenholdt med at konsekvensen for ikke at udrejse frivilligt er at der idømmes to års indrejseforbud i hele schengenområdet det fremgår dog af teksten at der ved samarbejde med politiet i forbindelse med frivillig hjemsendelse kan ske en forlængelse af fristen det er bare noget uklart hvad der skal til

det kan kaldes samarbejde og hvor lang tid sådan en sådan forlængelse kan være nogle af de spørgsmål der presser sig på er

det der gør at det er nødvendigt at ændre udrejsefristen og hvordan fortolkes mulighederne for forlængelse det vil jeg bede ministeren om muligt sige noget om i dag og ellers vil jeg stille et spørgsmål efterfølgende jeg vil så oplyse at såfremt det ikke er et tilfredsstillende svar vil socialdemokraterne

ændringsforslag med henblik på at fristen fastholdes uændret på de nuværende femten dage så samlet set vil socialdemokratiet støtte forslaget men vi vi deler den bekymring som dansk flygtningehjælp og advokatrådet har givet udtryk for

vi skulle slappe af på noget felt her det som jeg har kritiseret

er hvorfor der skal ske en stramning fra de nuværende femten dage til syv dage

udrejsemulighederne for asylansøgere men jeg mener også at

hvad der er tilfældet i dag så

eu

sikrer at der kommer en

ensartet håndtering af asylspørgsmålet i hele europa og så vidt jeg kan se ud af den tekst der er

sker der ikke væsentlige ændringer i danmark bortset fra de her par punkter som jeg har taget fat i

der har eu jo givet nogle videre rammer end dem som som danmarks danmarks regering

hvorfor man fra eus

over har givet den mulighed for at sige

det var fordi man fra eu’s side vurderer

har de jo også lagt nogle vide rammer altså de siger jo at man

tredive dage i danmark har vi en lovgivning der siger femten dage i dag

uforståeligt for mig at der så ligger et forslag om at det skal ændres det ligger jo fuldstændig inden for rammerne af det som

var enige med regeringen i at når man opholder sig ulovligt i et land

men jeg formoder bare at når eu nu

givetvis

man opholder sig ulovligt skal man vel udrejse hurtigst muligt

muligt for dem at komme af sted inden for de syv dage det i hvert fald det som er beskrevet i høringssvaret fra dansk flygtningehjælp og det vælger jeg at tro på eftersom

er dybt involveret i de her sager

direktivet har den afgørende betydning at de forpligter eu landene til at sikre at tredjelandsstatsborgere uden lovligt ophold meddeles en afgørelse om tilbagesendelse og om nødvendigt udsendes tvangsmæssigt af schengenområdet herunder danmark schengensamarbejdet medfører at udlændinge fra et ikke eu land med ulovligt ophold reelt har mulighed for at rejse rundt i hele området her kommer direktivet ind og skal understøtte et forhåbentlig effektivt udsendelsessystem i alle eu og schengenlande når nu de åbne grænser i eu imod

men dog et forsøg på en løsning på et meget

nogen tvivl om at national grænsekontrol eventuelt kombineret med for eksempel et

som dette ville medføre markante forbedringer af retssikkerheden for almindelige fredelige borgere grænsekontrol er folketingets eu venlige partier desværre enige om ikke at gennemføre til trods for de åbenlyse politimæssige fordele det

og i dette tilfælde ville national grænsekontrol fungere som endnu et værn imod illegale indvandrere men hvorfor lytte til den sunde fornuft når man kan lytte til eu synes at være eu fløjens motto her

trods alt i den rigtige retning men det kunne være meget bedre og meget mere effektivt i forbindelse med illegale indvandrere

asylansøgere følger lovforslaget desuden op på regeringens aftale med dansk folkeparti fra den femtende marts to tusind og ti det sker ved meddelelse af indrejseforbud til afviste asylansøgere der ikke udrejser frivilligt inden udrejsefristen det er uacceptabelt at afviste asylansøgere nægter at efterkomme danske myndigheders afgørelser og nægter at

på den baggrund skal afviste asylansøgere som ikke vil

blive meddelt for to år og i gentagelsestilfælde for år og vil gælde for hele eu og schengenområdet herunder altså også

at vi helst havde set at danmark havde anvendt den canadiske model hvor afviste asylansøgere der ikke frivilligt udrejser får et indrejseforbud for bestandig

i den rigtige retning vi har noteret os at selv om udrejsefristen i visse tilfælde vil blive længere end i dag

vil blive udvist med indrejseforbud hvis de ikke udrejser i overensstemmelse med fristen der er altså en række fornuftige tiltag vi har dog en række spørgsmål som vi gerne

eu borgere som foreslås præciseret med dette lovforslag det er vigtigt

at for eksempel illegale udenlandske hjemløse eu borgere eller ej udvises fra danmark og her vil vi gerne være sikre på at lovforslaget ikke medfører en svækkelse af myndighedernes muligheder

nuværende retstilstand og vi er positivt indstillet og hælder til et ja vi har dog som sagt nogle bekymringer men dem spørger vi ind til og så håber vi at vi får nogle gode

overordnet set er det jo godt at få nogle fælles rammer i eu for håndtering af tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere der ligger et direktiv her som skal implementeres og der er nogle gode takter i det som vi læser det men selve processen med implementeringen af direktivet rejser nogle spørgsmål inden

vi igen se de meget korte høringsfrister og også når der egentlig skulle være rigtig god tid den korte høringsfrist giver jo det praktiske problem at mange af de hørte ikke kan nå at svare og desværre giver det også et indtryk af at det ikke betyder noget om der bliver brugt ressourcer på svarene

det er en uacceptabel måde at håndtere den høringsfrist på

skal vælge den allermest restriktive udlægning af direktivet når lovforslaget så skal udformes kunne vi ikke for en gangs skyld få lov til at arbejde med et lovforslag der ikke er så hårdt som muligt men så godt som muligt et af de konkret gode tiltag i direktiv og lovforslag er etablering af tilsynet med tvangsmæssige udsendelser

meget velkommen ordning som vi må give gode rammer for at få til at fungere etablering af minimumsfrister for udsendelse er et fremskridt men her ses det at den konkrete udformning er restriktiv

direktivet skal der være en frist på mellem syv og tredive dage det bliver så til to frister syv eller tredive dage

det kan altså gøres bedre helt enkelt kunne vi starte med ikke ligefrem at gøre det værre for en del af de berørte borgere

i høringssvarene i forbindelse med fristerne det gælder blandt andet den situation at problemerne med udsendelsen skyldes hjemlandet og ikke den der skal hjemsendes er det rimeligt at lægge de fulde konsekvenser af den manglende udrejse på den borger bliver der spurgt

til at få belyst alle aspekter af dette herunder om de her foreslåede regler er i overensstemmelse med hvad vi ellers er forpligtet på

høringssvaret fra danske advokater rejser spørgsmål om frihedsberøvelse og de spørgsmål skal også med i behandlingen høringssvaret fra institut for menneskerettigheder

som en del af forudsætningerne for at loven lever op til de menneskeretlige forpligtelser jeg forventer derfor at vi undervejs kommer til at

stilling til en mere konkret udmøntning af reglerne så det sikres at anvendelsen af loven bliver ordentlig

og en række bekymringer omkring udmøntningen af det lovforslag der ligger her og også en holdning til at det ikke nødvendigvis skal være barsk det er bedre at det er godt og reflekterer nogle holdninger til hvordan vi synes det skal gøres

og får mulighed for eventuelt også at stille ændringsforslag på de punkter hvor vi kan være uenige om det til sidst et stille håb om at vi faktisk får en behandling af lovforslaget

nu hvor man mener at der bliver stillet for strenge

i ting sammen og finde vej ud af det land som vedkommende opholder

op til tredive dage den anden ting jeg forholder mig til er

i meget forskellige situationer og det vil sige

der bliver stoppet ikke afhænger af dem der skal

udsendes men af det hjemland der skal tage imod dem det jeg forventer er at vi får en diskussion om nuancerne

at man kigger på de borgere der er i forskellige situationer og forholder sig til hvad der skal til for at det er rimeligt for dem

danske befolkning og når der er nogen der opholder sig ulovligt

skal de også rejse ud af landet

så forstå at socialistisk folkeparti mener man stiller krav om at

af opholder sig ulovligt i

det land som de opholder sig ulovligt

det afspejler måske den holdning dansk folkeparti har til hvordan der skal arbejdes med de her sager

hvornår man skal hjemsendes men vi mener også det

alvorligt at der kan være mange forskellige grunde til at man skal hjemsendes og at det kan være svært at blive hjemsendt

set det vi gerne vil diskutere og egentlig synes jeg det er

hvad skal der ske med det her hvis et spørgsmål om at det her bare skal køres igennem fordi der er halvfems mandater til det

ændringer af udlændingeloven som følge af europa parlamentets og rådets direktiv af sekstende december to tusind og otte om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold de nye regler gælder både afviste asylansøgere og tredjelandsstatsborgere der har fået afslag på opholdstilladelse for eksempel på grundlag af familiesammenføring arbejde eller studier studier egentlig behøvede vi ikke

forbehold vedrørende retlige og indre anliggender

modsætning til mange andre lande har et veludviklet udsendelsessystem men direktivet udgør en udbygning af schengenreglerne og danmarks deltagelse i schengensamarbejdet taler for at danmark gennemfører direktivet i dansk ret og hvis vi ikke gennemfører direktivet i dansk ret kan

det principielt ikke udelukkes at vi ikke kan deltage i det samarbejde og det vil vi gerne vi synes

samarbejde direktivet af sekstende december to tusind og otte skal med andre ord understøtte et effektivt udsendelsessystem i alle eu og schengenlande det forpligter alle landene til at sikre at tredjelandsstatsborgere uden lovligt ophold meddeles en afgørelse om tilbagesendelse og i yderste tilfælde også tvangsmæssig

af schengenområdet lovforslaget indeholder på baggrund af direktivet forslag til ændring af reglerne om længden af udrejsefrister og reglerne om udvisning med indrejseforbud fremover skal en afgørelse om tilbagesendelse indeholde en udrejsefrist på mindst syv dage dog en straksudvisning hvis den pågældende er til fare for landets sikkerhed eller hvis ansøgningen er åbenbart grundløs det foreslås også at indrejseforbud skal meddeles for to år hvis det meddeles fordi en udrejsefrist er overskredet eller fordi der er forhold der gør at udrejsefristen skal fastsættes til straks

lovforslaget indeholder også et forslag om at frihedsberøvelse med henblik på udsendelse normalt ikke må finde sted i et tidsrum der overstiger seks måneder retten kan dog forlænge dette tidsrum i op til atten måneder hvis der foreligger særlige omstændigheder så alt i alt er

godt lovforslag som følger op på et direktiv hvor vi får fælles standarder og

som vi i det konservative folkeparti støtter

at man udsender folk lige så hurtigt man kan slippe af sted med det og derfor er det

at når man havner i den situation at man

det land de skal udrejse til ikke vil modtage dem og at der mangler

at at det

de henviser til at landsrettens smertetærskel normalt ligger på tolv til tretten måneder

hvad er baggrunden for at man nu mener at domstolene hidtil har været alt for milde i forhold til at spærre folk man ikke kan sende ud inde og at grænsen derfor skal

der er grunde til at nogle bliver det

vigtigt er at folk der ikke har lov til

være her rejser ud så hurtigt som muligt

må der jo være en årsag til det når vi nu ved at vk regeringen

noget imod sig at man skulle have nogen siddende

hvis det land de skulle sendes ud til gerne vil modtage dem

det fordi domstolene har været for blødsødne at man vælger at fastsætte det til atten måneder

er vigtigt er at folk rejser hjem så hurtigt

blande mig i domstolenes afgørelser

måneder

synes jeg det vigtigste er at de rejser hjem så hurtigt som muligt men muligheden er der og det normale er seks måneder så kan der være nogle omstændigheder der gør at

frihedsberøve mennesker i atten måneder

der er vigtigt er at de når de ikke har lov til at være her

rejser ud så hurtigt som muligt i henhold til direktivet

frihedsberøves i op til seks måneder og så kan der være nogle omstændigheder nogle undtagelser hvor det kan

senest den fireogtyvende december to tusind og ti danmark er undtaget fra direktivet

på grund af vores forbehold og vi har ikke deltaget i tilblivelsen af det men da det også er en udbygning af schengenreglerne

kan danmark træffe afgørelse om at gennemføre direktivet i dansk ret og hvis vi ikke gør det ja så må de andre schengenlande overveje hvilke foranstaltninger der skal træffes i yderste konsekvens at vi skal træde ud af schengensamarbejdet derfor er det jo at regeringen foreslår at implementere direktivet

første marts to tusind og elleve det illustrerer

indre anliggender nemlig at når resten af eu laver fælles regler på det her område

blevet enige om er noget vi vi finder anvendeligt i danmark det havde naturligvis været at foretrække at vi havde været en del af den politiske proces og tilblivelsen af de regler men det er positivt at regeringen nu ønsker

direktivet implementeret i dansk ret vi synes i et og alt at vi skal søge på udlændingeområdet

asyl at gøre fordi der jo kun er én flygtningekonvention og det jo typisk er folk fra de samme områder det drejer sig om

drejer det sig altså om tredjelandsborgere folk uden for eueøs og norden

i direktivet angives regler for bestemmelser om udrejse og udvisning

skal gives frister fra syv dage til tredive dage

give et indrejseforbud oven i udvisningen medmindre der er andre forhold der taler imod for eksempel menneskerettighedskonventionens bestemmelser omkring familiens enhed afgørelserne skal overbringes skriftligt

direktivets artikel tretten stykke tre og fire giver ret til repræsentation og rådgivning

det påstås så i lovforslaget at danmark lever op til den standard

delte meninger om når man læser høringssvarene eksempelvis finder advokatrådet det tvivlsomt om danmark lever op til de to artikler i direktivet fordi advokathjælpen jo ophører efter flygtningenævnets afgørelse og afslag og der dermed ikke er rådgivning eller advokatbeskikkelse

det er der så i øvrigt heller ikke ved ansøgning om familiesammenføring og arbejdstilladelse og for studiesøgende så lægges der op til at udlændinge kan frihedsberøves hvis der

op til atten måneder i særlige tilfælde vi anbefaler fra det

venstres side at der gives en gratis juridisk rådgivning jævnfør

frihedsberøvelsen jævnfør direktivet at man så forholder sig til hvad den gældende praksis er i danmark den beskrives slet ikke i lovforslagets bemærkninger

er det altså tolv til tretten måneder der ligesom er landsrettens smertegrænse for hvor lang tid man kan have udviste

undre sig lidt over situationen fordi som jeg var inde på i

er der jo ingen der mistænker den nuværende regering for at holde på

derfor er situationen jo også den at når folk ikke kan sendes ud

i al væsentlighed fordi modtagerlandene ikke vil modtage dem og fordi der kan være problemer med rejselegitimation der kan man sådan set stille det spørgsmål om man overhovedet er er inden for direktivets ramme fordi frihedsberøvelse jo kun må anvendes hvis man rent faktisk har mulighed for

effektuere udsendelsen det betyder altså at man jo ikke bare kan spærre folk inde hvis man ikke har nogen realistisk chance for at få den udsendelse gennemført

det er der hvor man kan sige at landsrettens grænsedragning er interessant

har vi ligesom nået grænsen for hvornår man med rimelighed kan sige at det er sandsynligt at man vil kunne gennemføre udsendelsen den vælger man så nu bare per lov

til atten måneder og stik modsat det

sådan set at blande sig meget direkte i domstolenes

vi gerne opfordre til at man ikke sidestiller alle med ulovligt ophold med kriminelle og bruger samme procedure

ikke kriminalitet at søge om asyl i danmark heller ikke selv om

åbenbart grundløs ansøgning det gør ikke dem der søger til kriminelle og det er besynderligt at regeringen her vil sidestille dem med kriminelle og blandt andet

indrejseforbud i to år der jo fungerer som en slags straf vi anbefaler

en større fleksibilitet der tager hensyn til den enkelte og familiens forhold også i forbindelse med asylansøgningen og også for at fremme frivilligheden som

set er direktivets grundpræmis at man i enhver sammenhæng skal søge at fremme frivillig udrejse

rammes af et udrejseforbud så vi er tilhængere af direktivet men finder at implementeringen på en række områder er mangelfuld og unødig hård i

række høringsparter endnu en gang påpeger at høringsfristen har været for kort og som flere af høringsparterne også påpeger

det sådan at det direktiv som ligger til grund for lovforslaget altså blev vedtaget i to tusind og otte så det er næppe kommet som et chok for nogen at vi skulle vedtage det her

det skulle til behandling man sige at selv om vi har set eksempler på endnu kortere høringsfrister på integrationsministerens område

godt nok en uheldig tradition man er ved at få opbygget

for folkestyrets arbejde der kommer til udtryk fra

forbedringer i forhold til den gældende danske lovgivning for eksempel bliver

udlændings retssikkerhed styrket eftersom der fremover skal ligge en skriftlig begrundelse for beslutningen om udsendelse og det er også positivt at der fremover indføres en uafhængig og upartisk kontrol med hele udsendelsesområdet i kraft af at ombudsmanden får får

tilsyn men som debatten måske også har afspejlet indeholder det her forslag altså også en række alvorlige forringelser advokatrådet og danske advokater kritiserer

syv dage ved udsendelse af statsborgere uden for eu og eøs især for afviste asylansøgere vurderes det jo altså altså i mange tilfælde at være fuldstændig umuligt at få en udrejse i stand så hurtigt

modarbejder men for eksempel fordi man

som som dansk flygtningehjælp påpeger

det her er relevant at diskutere er jo at man kan blive straffet med et indrejseforbud hvis man ikke

straffe mennesker for ikke at kunne

retssikkerhedsmæssigt problem det undrer mig at man ikke

i nærheden af at forlænge frihedsberøvelsen af udlændinge op til de atten måneder

en væsentlig lavere grænse danske advokater skriver

er bekymrede for at muligheden for at frihedsberøve folk i op til atten måneder hvis der er problemer med at fremskaffe den nødvendige

belgien er blevet dømt og derfor bliver danmark også nødt til at

jeg ville nævne det enhedslisten støtter ikke

det kan være muligt at man

for at de relevante parter kan komme med indspark er jo at der nogle gange kommer noget godt ud af at lytte til andre mennesker end sig selv

der tilfælde hvor det ikke

inden for de her syv dage

en udrejse i stand det vil sige at organisationerne

vi risikerer altså at straffe mennesker for for noget som de reelt ikke har mulighed for at leve op til

regeringens side ikke interesserer sig særlig meget for høringssvar

hvad alle mulige parter uden for regeringen kunne have

konsekvens når man ikke overholder den lovgivning og at når man er i

at overholde lovgivningen det er jeg fuldstændig enig med

muligt at overholde og det er jo det vi er ude i her man vil lave en lovgivning som det for en række personer ikke vil være muligt at overholde og alligevel skal de straffes

nemlig at det ikke er kriminelt at søge om asyl i danmark

det overhovedet at søge asyl fordi man ligesom indlægger en ekstra straf til asylansøgere det synes jeg altså er et stort stort problem

en lang række områder synes at være udmærket til at forbedre

at forbehold ikke forhindrer danmark i at vedtage fornuftige regler på det her område desværre har vi bare et politisk flertal der godt kan lide ufornuftige regler det tror jeg herre morten

af udsendelsesdirektivet og det synes liberal alliance lyder

alliances side har vi det jo sådan at vi synes at folk som er personligt forfulgt og som søger asyl i danmark selvfølgelig skal tildeles ophold her i landet men folk som søger om asyl og ikke vurderes som

personligt forfulgte bør jo netop ikke tildeles asyl og de bør så rejse

synes vi også det er fint at regeringen lægger sig på en forholdsvis stram linje inden for direktivet

også skal være kan man sige inden for rammen af dem

juridiske kundskaber langt langt overstiger mine

imidlertid næppe er tilfældet idet atten måneder ligger over de

med henvisning til at der fortsat foregår udsendelsesbestræbelser landsrettens smertetærskel ligger normalt på tolv

til domstolene og så er det bare jeg siger at når man her kodificerer noget som ligger væsentlig over

praksis i bemærkningerne

lidt særegne

juridisk bistand i udsendelsesfasen hvor det altså fremgår at det skulle være

er situationen fordi

flygtningenævnet har truffet endelig afgørelse der vil jeg bare bede ministeren om at give tilsagn om at

også give tilsagn om at hvis det viser sig at bemærkningerne på det punkt er forkerte

som jeg godt vil bede ministeren om at svare på den ene er

muligheden for at man kan få forlænget den her frist på de syv dage

samarbejder med politiet i forbindelse med den frivillige hjemrejse det det fremgår bare ikke jeg kan

det nogen steder hvad det er der ligger til grund for

et samarbejde hvad man skal gøre for at være samarbejdende

kan det blive forlænget i det hele taget det fremgår ikke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

liberal alliance egentlig går ud på i bemærkningerne til

forslaget henvises der på den ene side til politikens omtale i august sidste år

et tilfælde hvor en lejer indbragte en lejeaftale om en ejerlejlighed for huslejenævnet og fik lejenedsættelse umiddelbart efter at have indgået en aftale om endnu en års leje det fremgår at forslagsstillerne mener at denne situation er typisk

når de lejer deres bolig ud det betyder ifølge bemærkningerne at

hvilket er uheldigt eftersom mange boligejere er kommet i klemme på det hårdt ramte boligmarked dette tyder på at

situation hvor en ejer af en ejerbolig har brug for at kunne udleje ejerboligen i en periode og efter de gældende regler risikerer at få huslejen sat ned ved en efterfølgende sag i huslejenævnet

side lægger beslutningsforslaget op til en meget bredere anvendelse idet forslagsstillerne siger at de vil gøre lejefastsættelsen i gensidigt anerkendte lejekontrakter bindende både for parterne og for myndighederne nu er gensidigt anerkendte lejekontrakter ikke et almindeligt lejeretligt begreb man kan derfor heller ikke uden videre vide hvad der tænkes på alle lejeforhold bygger på den lejeaftale som parterne lejeren og udlejeren har indgået og er dermed gensidigt anerkendte

lejeforhold uanset hvor de ligger og uanset om der er tale om private eller almene lejeforhold

del af lejeboligmarkedet og foreslår på den anden side en meget vidtgående ændring af den danske lejelovgivning nemlig en fuldstændig liberalisering af huslejefastsættelsen for alle typer af lejeboliger

ønsker at løse så forekommer det noget ude af proportioner at foreslå det løst ved en fuldstændig liberalisering af lejefastsættelsen

for de uprofessionelle udlejere

et så kostbart formuegode som en ejerbolig

er på plads sådan gør man som sælger eller som køber af en ejerbolig og sådan bør man naturligvis også gøre

som udlejer det er derfor min opfattelse at man som ejer uden særligt kendskab til lejeboligmarkedet bør sikre sig den fornødne sagkyndige rådgivning den kan man få ved at søge bistand hos en advokat en ejendomsmægler eller en lignende rådgiver

vil jeg skynde mig at føje til at jeg meget gerne ser på mulighederne for at sikre at ingen udlejere af ejerlejligheder brænder fingrene ved udlejning i første omgang vil jeg bede mine embedsmænd om at overveje mulighederne hvis der er nogen som har nogle gode ideer

gøre forholdene bedre på dette område så hører jeg naturligvis gerne

forslaget om en fuldstændig liberalisering af lejefastsættelsen

og jeg er sikker på at alle her kender min holdning lige siden regeringsskiftet i to tusind og et har det været vk regeringens politik at der ikke skal gennemføres liberalisering af huslejereguleringen og det kan jeg kun tilslutte mig

mere end tre måneder siden jeg i et samråd i folketingets boligudvalg i detaljer redegjorde for mine synspunkter om dette emne

eller ønsker om eller en strategi for

der bliver griflet godt på et stykke papir og sikkert formuleret et indlæg hvis

mange gange før bede mig om at redegøre for regeringens planer om ændringer af huslejereguleringen

komme herre thomas jensen i forkøbet vil jeg derfor allerede nu svare på spørgsmålet nej regeringen har ingen planer heller ikke

valg om at ophæve huslejereguleringen så er det vist sagt så tydeligt som det

til

en garanti men bruger nogle bløde formuleringer

i tvivl om om jeg skal tage dagens formuleringer som

det er vist åbenlyst for enhver

og nu også på folkepensionsområdet

er mit spørgsmål til ministeren

en borgerlig regering i en kommende valgperiode

herre thomas jensen og jeg har haft adskillige gange omkring brugen af ordet garanti

regeringen har ingen planer om ønsker om eller strategi for at lave om på huslejereguleringen altså at fjerne huslejereguleringen så

vil jo ikke på nogen måde give en garanti for at der

redegøre for hvad det er alle de positive effekter ministeren ser

artikel i politiken som jeg nævnte tidligere og som også forslagsstilleren til det her beslutningsforslag peger på

sikres at man er mere sikker

både huslejereguleringslovgivning og lejelovgivning er meget bøvlet den er meget svær

hvordan vi kan gøre det her mere enkelt og modernisere modernisere hele lejelovgivningen sådan

både lejer og udlejer at bruge og finde rundt i

jeg ser det egentlig lidt mere i forhold til detailhandelen

jeg mener egentlig også at socialdemokraterne burde have det svært med ordet garanti

at man alligevel gik ind og lavede om på ting nej

ordet garanti er et mærkeligt ord at bruge i den her sammenhæng og jeg synes egentlig

har en huslejeregulering hvis man ser på at regeringen har været i virke siden to tusind og et

det har været regeringens politik siden to tusind og et

ændringer i regeringens linje hverken nu

hvilket så skal betales over huslejen

bøvlet for nogle mennesker at bevæge sig rundt

af lejernes retssikkerhed det er samtidig et forsøg på at indføre fri huslejefastsættelse ad bagdøren venstre går ikke ind for fri huslejefastsættelse vi gik ikke ind i

gå ind for fri huslejefastsættelse

en ny type udlejer det er udlejeren som ikke kan sælge sin bolig den typiske historie er at denne udlejer ikke får sat sig ind i lejeloven

men sådan er lovgivningen ikke skruet sammen

og få et krav om tilbagebetaling

en fagligt dygtig rådgivning inden man indgår en lejekontrakt jeg synes at det ville være sympatisk at hjælpe disse udlejere som uforvarende kan ende med at

de skal fastsætte huslejen

er for høj en pris ligesom det er udelukket at vi vil indføre

at en eventuel kommende

venstres ordfører fru louise schack elholm

er det som venstres ordfører siger i

venstres ordfører på vegne af venstre

er et ord vi skal bruge jeg synes at jeg

blive ændret på huslejereguleringen

og så i dag høre en socialminister

så kan folkepensionen begynde at blive ændret

klart svar især når liberal alliance ser ud til

kan venstres ordfører i dag give den tryghed til landets lejere de femhundrede og tredivetusind mennesker der bor i private lejemål at

sker en ændring

og dermed kom til at opkræve alt for meget efterfølgende blev huslejen af huslejenævnet fastsat korrekt ud fra

ejeren skulle tilbagebetale leje og dele af depositummet til lejeren

problem kan løses såre simpelt ved at offentliggøre statistik over huslejeniveau fra huslejenævnets afgørelser det vil socialdemokraterne kunne støtte men sådan

pragmatisk løsning indeholder dette lovforslag desværre ikke det gør det ikke

ren og skær ideologi det er nemlig et særdeles vidtgående forslag fra liberal alliance som er støbt i liberalistisk beton forslagsstillerne har ikke brugt meget tid på et virkelighedstjek af hvilke konsekvenser forslaget vil få for landets lejere og andre samfundsudfordringer de fremgår i hvert fald ikke af bemærkningerne til forslaget forslaget går i sin liberalistiske og uskønne klarhed ud på at udlejer og lejer kan indgå bindende lejekontrakter med fastsættelse af huslejen

lejemål derefter kan den ikke ændres af hverken huslejenævn eller boligret det betyder med andre ord at liberal alliance

vil indføre fri huslejefastsættelse

på himmelflugt for landets lejere og skabe negative effekter for samfundet som helhed hvilke konsekvenser vil det helt præcist få for huslejen jo

betyde at de femhundrede og tredivetusind private lejemål år for år vil få hævet

med en fraflytningsprocent på

jo de økonomiske vismænd har jo i to tusind og et regnet sig frem til at en samtidig frigivelse af huslejen

til en stigning på fyrre procent på landsplan

gjort noget for at sørge for at

lejeboliger nok i danmark de prognoser som socialministeriet selv har lavet har regeringen ikke kunnet leve op til år for år her i de sidste ti år derudover

er der befolkningsprognoserne og den ændrede befolkningssammensætning som med flere ældre

i de større byer og med flere folk der kommer til danmark

på lejeboligmarkedet lejlighed for lejlighed

en gang men stille og roligt lejlighed for lejlighed og derfor vil det være en langt højere huslejestigning der vil indtræffe end

vismændene har antaget fordi efterspørgslen

mangel på lejeboliger kombineret med den stigende efterspørgsel samt

end vismændene kom frem til i to tusind og et de tal vi har liggende nu her for eksempel fra

dobbelt så høje som dem der er gældende i dag konsekvenserne for boligmarkedet vil være at efter seks syv år

halvdelen af de private udlejningsejendomme altså være omfattet af fri

det er jo især unge unge studerende som vi ved

stuve sig sammen tre fire stykker i en måske tre fire værelses lejlighed for at få råd til at have en bolig i den by hvor de

usikkerhed for de studerende og er også med til at påvirke deres mulighed for at kunne koncentrere sig om studierne

fordi almindelige lønmodtagere

op til at balancen mellem ejere og lejere rykkes meget meget skæv

skulle indføre prisfastsættelse på mælk og på ost og på biler og hvad ved jeg så ville det jo sikkert også blive bedre nej

jeg synes egentlig at der kom mange betragtninger men ikke rigtig noget svar for de mennesker

hvis problemer vi prøver at tage op her blandt andet

onde store spekulanter sådan som man

skulle tro når man hører ordførertalen

eller hus ud

det må ethvert menneske da kunne se er fuldstændig tåbeligt

socialdemokraterne mener at der er store onde udlejere i danmark jeg synes at

organiseret en masse gode seriøse udlejere og jeg synes også at de er med til at tage en god dialog om tilrettelæggelsen af boligpolitikken i danmark så det vil

enkelte personer som er ramt af at de har købt en lejlighed dyrt

påtage sig det tab som der nu har været ved den

rentebetalingen den kunne man så blandt andet få ind ved den husleje man opkræver måned for måned vi skal se den her investering som

lange spænd og så vil vedkommende jo komme ud med et plus

meget fornuftigt men pointen er jo bare

sin bolig hvis jeg køber en bolig hvorfor må det så ikke være min bolig og hvorfor må det ikke være mig der bestemmer hvad jeg vil tage i leje hvis andre vil leje

generelt det der skal sørge for at man får den pris som man kan blive enige om prisen bliver jo ikke højere end man kan få nogle til at betale så simpelt er det jo

bestemt boligkvalitet sådan at flest mulige danskere

de grupper som kan tage arbejde inden for det område

en sag som den der er trædestenen for det her beslutningsforslag vil den enkelte lejlighedsejer jo kunne gå ind og ændre i sin lånesammensætning

gå ind og have den store udgift hver måned til det

udlejeren også kunne få det til at hænge sammen ud fra den leje man kan få ud fra den omkostningsbestemte leje

på grund af andre gøremål har jeg lovet lige

tale med dansk folkepartis synspunkter op beslutningsforslaget drejer sig om at liberal alliance ønsker at gøre lejefastsættelsen i gensidigt anerkendte lejekontrakter bindende både for parterne og for myndighederne derfor mener forslagsstillerne så at boligretter og huslejenævn ikke skal kunne anfægte huslejen i gældende aftaler af beslutningsforslaget fremgår det endvidere at en lejer der bor til leje hos en privat udlejer kan gå til huslejenævnet og få vurderet

lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med lejelovens og boligreguleringslovens bestemmelser liberal alliance ønsker med

når det handler om huslejefastsættelser

der henvises til en artikel i politiken hvor en udlejer havde krævet seks tusind tre

lejeren havde underskrevet kontrakten og betalt den aftalte

en årig kontrakt var underskrevet gik lejer så til huslejenævnet i københavn som fastsatte huslejen til

hundrede kroner med tilbagevirkende kraft

depositum og grundet den nye en

kontrakt kunne udlejer nu se frem til endnu en år med stort underskud på den pågældende lejlighed

dansk folkeparti enige i at ikke alle huslejenævn fungerer som de skal da der kan være store

i afgørelser alt efter hvilke huslejenævn der behandler de samme sager vi mener at vi skal se på nye og strengere krav til huslejenævnets medlemmer end de krav der foreligger i dag det gælder også den udpegning som kommunalbestyrelsen foretager

opmærksomme på at det offentlige kan have stor interesse i at holde huslejen på et lavt niveau da de betaler boligstøtte men lejerne kan heller ikke undvære de og syttentusind ejerlejligheder

være konsekvensen hvis

mener at udlejer skal kunne henvende sig til huslejenævnet og få oplyst

han må tage for sin udlejningslejlighed

herved undgår man tvisterne mellem lejere og udlejere om

der kan være tale om markedsleje omkostningsbestemt

trappeleje med videre men der hører enigheden med liberal alliance så også op

forudsætning for at sætte huslejen fri som foreslået af liberal alliance vil være at udbuddet af lejligheder er betydelig større end efterspørgslen hvilket skaber en konkurrence

og derfor ingen konkurrence vil det betyde at udlejer kan få en betydelig højere

for lejerne og hvad vil det betyde for de offentlige udgifter til boligstøtten der vil stige det står der ikke noget om i forslaget det fremgår heller ikke

at priserne vil stige drastisk på private udlejningsejendomme ejerlejligheder med videre dansk folkeparti ønsker ikke på denne måde at sætte huslejen fri og kan derfor ikke stemme for

boligstøtte men vi mener at ministeren bør løse problemet sammen med lejer og udlejerorganisationer under de forhandlinger der pågår vedrørende

så

dette forslag at gøre lejefastsættelsen i gensidigt anerkendte lejekontrakter bindende for både lejer udlejer og myndigheder både i forhold til private og almene lejeforhold et forholdsvis mindre problem

får altså med dette forslag konsekvenser for et ret så stort område

ministeren og venstres ordfører har været inde på

er regeringens holdning klar konservative kan derfor ikke bakke op om en liberalisering af huslejefastsættelsen for alle typer lejeboliger sådan som det her er foreslået jeg bed mærke i

kigge på mulighederne for at imødekomme nogle af de problemer som kan opstå for både lejere og udlejere af

og han ønskede aftalefrihed og han trumfede endog ordene med

blevet sagt i min tale så nej jeg er ikke enig med min

konservative folketingsgruppe diskuterer det her spørgsmål er man så på noget tidspunkt kommet frem

det er vigtigt at de danske lejere

få en sikkerhed for at

give en garanti til landets lejere om at der ikke sker en ændring af

regeringens holdning er klar på det her område vi ønsker

at det konservative folkeparti er gået væk fra det i øvrigt ganske fornuftige synspunkt om fri huslejefastsættelse

som ordføreren fremførte her lige for

politiker i det konservative folkeparti havde en anden holdning end den som er partiets men det må stå for dennes egen regning

socialdemokratisk fagbevægelsesagtigt noget i stedet for at man siger

dagligvarer eller automobiler eller

er så bare en anden side af sagen ved at være konservativ og den synes jeg vi ser meget tydeligt i det her forslag

det frie marked det handler også om at tage hånd om nogle

en hjælpende hånd der hvor der er nogle som kan have behov for det det synes jeg

der ikke er ting som kan forenkles i den her lovgivning sådan er det med al lovgivning

skal jeg på vores vegne fremlægge holdningen til beslutningsforslaget fra liberal alliance

fundet en historie i politiken som

og konkluderer at det så er den typiske situation

man ikke kan leje sin bolig ud uden

få i hvert fald dækning for de udgifter man har

sig at nogle som havde mange penge og med rentefradrag og andre ting

for meget for en bolig for så at leje den ud og få andre til at betale udgifterne

på den del af forslaget men det der så undrer er hvordan man kommer fra den problemstilling og så til det konkrete indhold i

privat i de store universitetsbyer fordi det selvfølgelig

til rådighed altså helt relevante problemstillinger

på den her baggrund eller i øvrigt skulle give huslejen fuldstændig

derfor også et nej til forslaget jeg kan ikke

liberal alliances politiske ordfører herre simon emil ammitzbøll

af boliger jo ikke nødvendigvis følger efterspørgslen

jeg tror at ethvert opslag i økonomiske lærebøger vil vise at netop boligmarkedet

købe flere køer og malke dem lidt mere hvis man ønsker

at herre simon emil ammitzbøll også vil give byggetilladelser helt frit så folk kan bygge boliger

høre at hun håbede

til det kan man så sige at

reduktion i dagpengeperioden faldt det også med et klask og da vi fremsatte beslutningsforslag om ændring af efterlønnen faldt det også med et klask så

ikke kan se de dilemmaer der er i

gode men det måtte være ret indlysende at vi har at gøre med en lejelov som er meget meget lidt venlig over for

mange tusinde små udlejere

dem vi primært kerer os om i det her

eller to ud uanset hvad der er kommet af gode argumenter for at fastholde den nuværende ordning garantier om ingenting at gøre

stødende at man som lejer der kender alt til den bolig man ønsker at leje fordi man har boet i den før underskriver en lejekontrakt for straks herefter at bevæge sig direkte ned til kommunen for at indlevere en klage til huslejenævnet det er ikke en enkeltsag for os det er faktisk et principielt spørgsmål udlejer har jo ikke en kinamands chance for at vurdere sin økonomi og sine forretningsmæssige dispositioner vi ønsker med andre ord

måden hvorpå huslejenævnet dikterer huslejen over for en privat udlejer som oftest hverken har juridiske eller økonomiske ressourcer

at gennemskue reglerne hvilket skaber en usikkerhed for rigtig mange privatpersoner og det er privatpersoner vi synes

i kølvandet på finanskrisen er der sket en markant stigning af klager over lejens størrelse for de her

som det hedder da alle lejemål kan besigtiges og vurderes af indtil fem seks personer er det forbundet med store offentlige omkostninger ligesom det belaster retssystemet efterfølgende når udlejerne ikke vil affinde sig med den leje som huslejenævnet fastsætter det eksisterende system hvor en udlejer ikke kan kende den korrekte leje på

og hvor huslejenævnet fastsætter uforholdsmæssigt lave huslejer har åbnet

også lejere som er velbekendt med huslejen kan som sagt få

en sådan trafik ønsker vi ikke vi synes ikke det er rimeligt at en aftale ikke er en aftale

udlejers opsigelsesmulighed ifølge lejeloven er voldsomt indskrænket og udlejer som følge heraf må affinde sig med en situation som potentielt kan være ruinerende

vi kan være bekendt vi noterer os at

sådan gælder det jo i rigtig mange forhold i sverige har vi jo set hvordan man kan

statistik på hvad lejen er i forskellige zoner i forhold til centrum og udkantsområder

en lille ting ville jo være et fantastisk skridt fremad vi håber meget på at debatten her i dag vil give mulighed for at vi får speedet op på det her område for der er et klart misforhold i den retstilstand som vi ser

af regeringen så krævede liberal

liberal alliance så kræve

vil formentlig være sådan hvis det går som vi håber at vi kan trække regeringen i en bestemt retning og den retning var den jeg pegede på

det skal være små skridt men at sige

vil vi ikke være med til vi vil meget gerne prøve

regeringen til at finde nogle mere lempelige ordninger og som jeg sagde det kan jo også være at man alene ved

nemlig en total frisættelse

står vi bare og sniksnakker i dag eller står liberal alliance rent faktisk

det her skal gennemføres for at liberal alliance

noget sniksnak

at sælge sine varer til

tale om om nogen mellemveje af nogen som helst art

sikker på at vi kan rydde rigtig meget ud i det her bureaukrati omkring lejeloven man har vel diskuteret det siden to tusind og to og det er altid strandet på berøringsangst

kommer i den situation at vi får mulighed for at påvirke regeringen vi vil godt prikke til en udvikling med mindre bureaukrati og med en mere markedskonform situation

hvis jeg siger at målet for socialistisk folkeparti er er en revolution der ligger langt ude i horisonten og med det vil jeg sige at det vel ikke er første gang at

oplevet en situation i det politiske liv hvor man har en målsætning men hvor man ikke kan hoppe helt over i målet hverken dag et eller dag to men hvor man må gå de små skridt

forsøgte at sige for lidt siden og det vil jeg godt gentage i forhold til de her pudsige ja nej sort hvid diskussioner som

tror tjener noget konstruktivt formål

man kan slå hinanden oven i hovedet men det er ikke konstruktivt i forhold til til en saglig debat efter min opfattelse

fået nogen retvisende databaser som man for eksempel har i sverige hvor man har nogle zoner som kan give en større retstilstand for udlejerne så man ikke skal gætte sig til hvad huslejen måtte være og ikke risikerer at få en ordentlig en på på kassen bagefter det er jo egentlig det

jeg startede med at sige at jeg synes der er ubalance i forhold til de retsvilkår der gælder for lejere og de retsvilkår der gælder for udlejere

beslutningsforslag det er den problemstilling som jeg synes vi skal tage op

det godt være at man ikke når helt over til den i gåseøjne socialistiske revolution men et skridt på vejen vi er jo ikke så mange i folketinget

trække en såkaldt kalder

jo hørt om store voldsomme meget stringente garantier for

røre ved noget som helst det er ikke en udvikling vi synes er rigtig vi synes at vi

enig

været vores holdning at vi har brug for en tværgående biomassepolitik med kriterier for bæredygtighed i eu

netop hindrer at en stigning i produktionen af biomasse medfører øgede udledninger fra arealer med højt kulstofindhold og tab af biodiversitet

også derfor at vi arbejder for det og den danske position er i høj grad

sådan som jeg har været stand til at se det indtil videre

kongevejen altså igennem den europæiske union hvor den her problemstilling i forvejen er blevet sat på dagsordenen der synes jeg at det vi skal gøre

afvente kommissionens rapport og så skal vi jo

at det ikke bør foregå i nationalt regi men i eu

kommissionen har udgivet en rapport som beskriver de udfordringer der er og fra en række lande presses der på i forhold til at

og sikre at den biomasse der importeres til eu også er bæredygtig

det her forslag en undersøgelse af klimaeffekten af en øget anvendelse af biomasse yderligere brug af biomasse indgår

i klimakommissionens udspil og det indgår jo faktisk også i den fælles plan vi har lagt

jeg læser enhedslistens

det er det globale perspektiv for anvendelse af biomasse som enhedslisten særlig ønsker at få belyst og den intention er høj grad sympatisk jeg er enig med ministeren i

det giver bedst mening at se det her i et europæisk perspektiv og det giver god mening at følge kommissionens arbejde vi mener jo derudover at der skal laves en samlet plan for biomassen i danmark for at sikre at de ressourcer vi har bliver brugt så godt som muligt og tænkes sammen med udbygningen af

andre vedvarende energikilder hvilket jo i øvrigt også igen ligger i smuk forlængelse af klimakommissionens anbefalinger det vil i givet fald hvis man vil lave en national plan for biomasse

uden at have et europæisk eller have et globalt perspektiv med om ikke andet alene af den grund at vi allerede i dag importerer biomasse på den baggrund synes jeg jo i øvrigt også at det ville være mest naturligt at man kunne inddrage det her perspektiv eksempelvis i forbindelse med forhandlinger om en ny aftale på energiområdet her er vi jo faktisk som socialdemokrater fælles med enhedslisten i hvert fald så vidt jeg har forstået meldingerne hidtil

i det her land eller for så vidt i andre lande som er modstandere af at forbedre klodens klima det ønsker dansk folkeparti selvfølgelig også men det skal altså være med fornuft og rationalitet i tiltagene og jeg har en mistanke om at når venstrefløjen med de rigtige socialister i spidsen kommer med forslag for at forbedre klimaet så tænker de ikke

på at samfundet samtidig skal kunne fungere jeg vil ikke her

det er helt sikkert at hvis erhvervslivet som vi jo alle sammen lever af

egentlig ligger i venstrefløjens intentioner med hensyn til klimaproblematikker af den ene eller den anden art så vil det komme til at koste arbejdspladser i læssevis og herre og fru jensens husholdning vil blive meget dyrere danmark har allerede i dag verdens højeste energiafgifter og enhedslistens mange energitiltag vil øge disse

enhedslisten mener at blot den grønne fane holdes højt over hovedet

er alt godt at man samtidig mister jordforbindelsen er underordnet

samtidig tænker på proportionerne vedrørende danmarks

en ting er sikker skulle det for vores land uheldige ske at vi får en rød regering ved næste valg så kan folk godt forberede sig på enormt stigende el og varmepriser gennemført ved nye store afgifter det vil jo medføre en udfladning af erhvervslivet og medføre tab af arbejdspladser og få hele vores velfærdssamfund til at blive dårligere dansk folkeparti afviser

vil føre til stigende energiafgifter til danske virksomheders ruin og så videre

biomasse som jo er en af de ting som blandt andet klimakommissionen foreslår og selv energistyrelsen

biomasse er en af de ting som bliver en mangelvare fordi alle vil anvende biomasse og det vil sige at omkostningen

skal overveje både miljømæssigt og

angst for at vi skal bringe situation hvor vi er meget afhængige af biomasse og derfor

sådan set i modsætning til det der er intentionen i det her

yderligere synspunkter men en kendsgerning er jo at anvendelsen af biomasse

af de helt store skal vi sige elementer i det at gå over til vedvarende energi og det bliver altså dyrere

og dyrere at anvende den ene ting fordi så mange andre også vil gøre

beslutningsforslaget fra enhedslisten vil jeg sige som ministeren jeg forstår det er en genfremsættelse men det giver mig som nytilkommen mulighed for at fremføre de konservatives synspunkter vedrørende biomasse biomasse som brændstof er der ingen der kan have noget imod det er verdens ældste det er grundlaget for vores civilisation uden ilden ingen homo sapiens og når enhedslistens medlemmer sidder på tønden kan det ikke være en ubehagelig tanke hvis resultatet kan medføre at nogle kan køre

ifølge klimakommissionens rapport har danmark til sit samlede forbrug mellem fyrre og halvtreds procent biomasse til rådighed og den skal vi bruge

varme vi skal opgradere den til transportsektoren som er den sektor hvor nuværende teknologier er sværest

bæredygtige enten i form af flydende brændstoffer metanol ætanol eller i en overgangsfase i form af el til lastudjævning af vindenergien og dermed elbilerne danmark skal bruge sit biobrændsel fornuftigt men nervøsiteten går på at opstået et internationalt marked

dybest set kommer al energi også menneskets fødevarer fra solen

vil derfor være en konkurrence mellem fødevare og

fældet så meget skov for fødevarer som vi gør nu typisk i sydamerika og vi har aldrig haft så stor en befolkningseksplosion som nu så her er en anden opgave men danmarks biomasse kommer fra bæredygtig skov hos vore naboer så vi har foreløbig ikke et moralsk problem der behøves ikke at være en konflikt vi kan sagtens kombinere fødevareproduktion og energiproduktion hvis vi er fornuftige vi skal bruge det i begge ender når vi producerer træ og fødevarer skal overskydende affald blive til energi og når vi har brugt det skal papir og træ og det der kommer ud i den anden ende blive til energi det er bæredygtighed og det vil vi konservative vi kan derfor ikke tilslutte os enhedslistens tvivl

bastante afvisning af behovet

er det jo egentlig et forsøg på rettidig omhu og på at være sikker på at vi faktisk gør det som den konservative ordfører lige udtrykte meget

gør vi det og har vi tilstrækkelig viden når vi planlægger hvordan vi skal bruge biobrændstoffer og biomasse i det hele taget så kan vi også gøre det på en klog måde fra radikal side kan vi stå fuldt inde for det fælles oplæg vi har lavet i oppositionen

det jo også bliver fremhævet at biomasse er en del af den samlede løsning ligesom klimakommissionen gør det men vi ønsker selvfølgelig at det sker

en ordentlig måde fordi vi ikke vil risikere at biomasse lige pludselig fortrænger ren ordentlig og bæredygtig fødevareproduktion i en situation hvor der er mangel på fødevarer i den her verden ligesom vi gerne vil være sikre på at satsningen på biomasse ikke bliver til et nyt sikkerhedspolitisk problem fordi alle gør det samme og der så bliver den samme knaphed på biomasse som vi forventer der bliver

af de fossile brændstoffer nemlig gassen og olien

positivt indstillede over for forslaget om at lave en undersøgelse af

er en god idé også for at få taget nogle af myterne væk jeg synes det er træls når citater fra den ene eller den anden eu embedsmand

rygter om at konklusioner bliver tilpasset landbrugets interesser når man når derhen er man nået til et stykke hvor det ikke længere er i den fælles interesse at sige nej tak til sikker viden så er man nået et sted hen hvor man

vi foretager os specielt fordi vi jo i de her år lægger fundamentet for hvordan vores energiforsyning skal være i mange mange år fremover

det gælder jo i særdeleshed landbruget for hvem det er meget løfterigt at kunne blive energiproducent men så skal de også vide at vi kan stå inde for det

det grundlag de bliver det på er bæredygtigt på den baggrund er radikale venstre positivt indstillet

håber det får en konstruktiv udvalgsbehandling

modtagelse af vores forslag

ville være mærkeligt hvis der ikke var kommet en positiv modtagelse af forslaget for forslaget handler jo i virkeligheden om at vi

vi skal have styr på inden vi betræder en bestemt

vi undertiden i den politiske debat og i argumenterne oplever at det at satse på biomasse beskrives som en meget entydig og meget enkel gevinst for klimaet og for naturen og miljøet der vil vi sige at det synes vi er en anelse mere kompliceret

også i forbindelse med optakten til den her debat

også organisationer som dansk energi og landbrug fødevarer i den anbefaling de har fremlagt om en handlingsplan for biomasse på en række områder i virkeligheden indtager det samme standpunkt som os nemlig at der er brug for at lave en seriøs analyse

for biodiversitet af konsekvenserne for fødevareforsyning af at satse på biomasse så derfor er jeg nok enig med dem der siger at hvis man skal kritisere vores forslag for noget

er det at tilgangen til analysen formentlig har været lidt for snæver og der håber jeg da på at vi i det fortsatte arbejde med det her beslutningsforslag kan opnå en enighed om at det er vigtigt at vi får et bredt analysearbejde og et bredt videngrundlag

forstået og skal ikke her problematisere at man siger det er vigtigt at en del af det arbejde foregår i eu at der træffes beslutninger om

er jo rigtigt men indimellem kan det måske

hvad der må være baggrunden for

have nogle bæredygtighedskriterier som er holdbare i forhold til anvendelsen af biomasse

jo blandt andet for at undgå at man bliver fuldstændig afhængig af viden som kommer alle mulige andre steder fra

konstatere at der i eu systemet tilsyneladende er en lille smule forsigtighed med

de råd og den videnskabelige vejledning man får som ikke lige passer ind i

der synes vi måske det ville være rigtig godt hvis vi også i danmark

heller ikke ministeren på den måde at hun siger at der ikke skal udvikles viden og erkendelse på de her områder i danmark så det tror jeg godt vi kan komme lidt længere med når man kigger på biomasse og anvendelsen af biomasse hvad enten det nu er

eller flerårige energiafgrøder og

bliver man jo nødt til og det er dér hvor det bliver en lille smule besværligt at inddrage den der forskydningseffekt som har et vældig fancy navn på engelsk men forskydningseffekt er nok en meget udmærket beskrivelse nemlig at det handler om på hvilken måde produktionen af biomasse påvirker realanvendelsen betyder det indirekte at man fælder

pointen er at eu indtil nu er kommet så langt at man siger at det

direkte kunne se at man i tidligere regnskovsområder og så videre dyrker

i den her sal givetvis nærer større begejstring for end

at tale om den effekt det faktisk godt kan have så det er jo almindelig anerkendt derfor synes jeg bare at det er meget vigtigt

holder fast i at også det element inddrages i vurderingen af

biomasse er bæredygtigt det er jo fuldstændig oplagt at når vi snakker om det nationale kan man selvfølgelig lave nogle nationale vurderinger af hvordan tingene skal udvikle sig og jeg er meget enig med fru anne grete holmsgaard i at vi også

gennemgå hvordan man kan bruge biomasse produceret i danmark på en fornuftig og hensigtsmæssig måde og hvordan man ikke kan bruge den på en fornuftig og hensigtsmæssig måde vi

fuldstændig ubekendte med miljø og naturproblemer i danmark i forhold til landbrugsproduktionen så det skal vi selvfølgelig se på når det bliver særlig interessant i forhold til import

vi bruger løs af noget biomasse men hvis det er produceret under nogle omstændigheder der skaber nogle problemer andre steder i verden har vi jo i hvert fald reduceret

fordi vi er et lille land og hvad jeg og dem der i øvrigt sidder herinde foretager os er

der er andre store kræfter der bestemmer det hele jeg tror ikke det er

jeg tror at man skal arbejde på at man skal gøre de ting man selv har indflydelse på

er vel også forudsætningen for at danmark med nogen vægt internationalt kan fremføre synspunkter om at vi vil have nogle bæredygtighedskriterier som er holdbare når det handler om biomasse at vi også selv forsøger at efterleve sådanne kriterier ellers bliver man jo nemt hængt op på eller ud for at være hykler og det gavner næppe ens internationale prestige og ens muligheder for at få ting igennem

at få kvalificeret vores syn på biomasse og at vi altså kun anvender biomasse på den måde at det rent faktisk nedbringer

det vanskelige og det svære og det vil vi også vende tilbage til under det næste punkt på dagsordenen er jo hvordan man få styr på fortrængningen det er

dér hvor europa kommissionen har rigtig rigtig store vanskeligheder med at nå frem til nogen egentlige konklusioner

tror jeg sådan set det ville være rigtig godt hvis vi også i danmark bruger nogle af alle de fremragende ressourcer og kloge mennesker vi har i danmark

i det arbejde og påvirke den proces og den udvikling

formulere nogle bæredygtighedskriterier som også inddrager fortrængningskonsekvenserne

en diskussion om hvor meget man skal prioritere biomasse

på plads tilbage står selvfølgelig stadig væk udfordringen om de økonomiske konsekvenser af biomasse

sige at jo større krav man stiller til det miljømæssige og klimamæssige jo større sandsynlighed er der selvfølgelig også for at biomasse kun kan blive en lille del af løsningen fordi det vil være dyrt at løfte en omstilling til vedvarende energi ved en meget høj anvendelse af biomasse så det her har efter

opfattelse nogle meget vigtige konsekvenser for hvordan vi konkretiserer vores strategi i de kommende år og derfor håber

sluttet jeg foreslår at forslaget

kommer nu til den flydende biomasse

alle folketingets partier på nær enhedslisten vedtog i to tusind og ni lov om bæredygtige biobrændstoffer jeg understreger det med bæredygtigheden fordi det dengang under forhandlingerne blev klart understreget at biobrændstoffer skal være bæredygtige idet eus

er lagt til grund for indfasningen jeg siger ikke dermed at

man på det tidspunkt kom frem til nogle helt perfekte bæredygtighedskriterier

er da heller ikke nogen hemmelighed at regeringen og resten af folketingets partier dengang i to tusind og otte hvor det blev forhandlet i eu var på det hold der arbejdede for at barren for bæredygtighed skulle blive hævet

de første bindende kriterier i verden og stiller krav om at biobrændstoffer i dag skal fortrænge minimum fem og tredive procent

hvor og må dyrkes afgrøder til biobrændstoffer

bidrager til at reducere vores udledning af drivhusgasser til at øge vores andel af ve transport til at udfase fossile brændstoffer gøre os mindre afhængige

bidrager de naturligvis også til at opfylde det danske kyotomål regeringen anerkender som jeg også var inde på under diskussionen

en væsentlig bæredygtighedsproblematik en række foreløbige iluc studier

iluc alvorligt da de negative

område som kommissionen har fokus på og kommissionen har jo så for en måned siden december to tusind og ti offentliggjort en rapport der viser at

variation i resultaterne fra de analyser som kommissionen har fået udarbejdet og som ligger til grund for kommissionens rapport det er derfor tydeligt at der er tale om et meget kompliceret område eller

kan bruges som grundlag for at foretage ændringer i eus bæredygtighedskriterier hvis det viser sig at dette er påkrævet kommissionen

direktivet og brændstofkvalitetsdirektivet jeg følger dette arbejde nøje og det er regeringens klare intention at biobrændstoffer

visionen er at førstegenerationsbiobrændstoffer i betydeligt omfang afløses af andengenerationsbiobrændstoffer

typisk langt mindre følsomme over for iluc

dobbelt ved opfyldelse af eus mål om ti procent vedvarende energi i transportsektoren og regeringen fremmer udvikling og demonstration af andengenerationsbiobrændstoffer

stirre os blinde på om biobrændstoffer er første eller andengeneration

kan jeg nævne at jeg havde et interessant besøg for nylig

ætanol de så producerer er baseret på foderhvede men biproduktet kan så anvendes som dyrefoder og erstatte dyrkning af soja

vi fremmer de mest bæredygtige biobrændstoffer regeringen mener derfor ikke at tiden er til nu at træffe en forhastet beslutning på et ufuldstændigt beslutningsgrundlag vi skal forsætte med at styrke bæredygtigheden på baggrund af alle veldokumenterede fordele ved biobrændstoffer og det fremadrettede arbejde der lige nu foregår i kommissionen vedrørende analyser og veje til håndtering

indstiller derfor til

i folketinget om at man skulle satse på en øget anvendelse af biobrændstof i en situation hvor man ikke

egne papirer i den her sag ser

at man godt

mere end enhedslistens

hvis man tager udgangspunkt i de indberetninger der er kommet fra eu medlemslandene om

tyve så fremgår jo meget entydigt

biobrændstoffer er bæredygtige det vi diskuterer er hvor bæredygtige de er og der synes jeg at det som kommissionen nu har fokus på

få det her kortlagt er særdeles fornuftigt men jeg synes

når man kan se at der er tale om et fuldstændig

så skal slå op i banen og tage en timeout her solo i danmark frem for

blive ved med at presse på for at den kommer til tiden og på den

set de undersøgelsesrapporter

gavner eller skader hvis man skulle være uvenlig

at her er tale om et nyt område og første gang nogle har forsøgt at lave nogle bæredygtighedsstandarder så

ikke har fået analyseret alting igennem til bunds præcis derfor tager man jo hånd om det og siger

problemstilling der er vigtig og derfor kommer kommissionen nu med en rapport i juli to tusind og elleve det synes

aldrig kommet i gang med det hvis man skulle analysere det fuldstændig

biobrændstoffer jeg kan mindes at vi har gjort det adskillige gange før

er næsten enslydende forslag for venstre er det helt afgørende at hvad enten der er tale om første eller andengenerationsbiobrændstoffer

skal de være miljømæssigt bæredygtige og derfor er vi også meget tilfredse med at eu stiller meget meget skrappe krav til bæredygtigheden

stigende til halvtreds procent i to tusind og sytten

om at andengenerationsbiobrændstoffer selvfølgelig er at foretrække det er biobrændstoffer fremstillet på basis af restprodukter og affald og det er den løsning

og derfor har den danske regering jo også bakket massivt op med udvikling og forskning inden for udviklingen af andengenerationsbiobrændstoffer biobrændstoffer bidrager til forsyningssikkerhed

klimamål og venstre vil i de kommende energiforhandlinger arbejde for

placering på den baggrund kan vi ikke støtte enhedslistens forslag

partier og skiftende ministre fortalt os at nu ville der snart komme nogle bæredygtighedskriterier som indbefattede

snart komme en løsning sidst ville den komme i efteråret to tusind og ti

den vil komme omkring sommeren to tusind og elleve

i to tusind og sytten det er vi ganske tilfredse med i

energiminister var helt enig med enhedslisten i at de kriterier

netop fordi man ikke inddrog fortrængningseffekten

i eu er fokus på at sikre at biobrændstofferne også fremadrettet er miljømæssigt bæredygtige og fortrænger

i den ordveksling der allerede har fundet sted er vi jo enige med enhedslisten kan det gøres bedre ja det kan det kan det gøres hurtigere ja det kan det

fra enhedslisten er i spørgsmålet om hvordan vi griber

vi og enhedslisten ser forskelligt på eu jeg tror helt generelt på eu som en positiv medspiller i kampen for det globale klima og

klart lettere at rykke verden hvis vi gør det i fællesskab med de andre

når der i forslaget står at vi skal

meddele kommissionen at vi ikke agter at leve op til forpligtelsen vedrørende iblanding

procent biobrændstoffer til landtransport inden for tidsrammen så synes jeg det er udtryk for at putte os selv hen et sted i eu sammenhæng hvor vi ikke optimalt søger indflydelse

vi har brug for at have stramme tidsplaner og vi har brug for afklaring alle de ting som allerede har

oppe i debatten men hvordan vi skal håndtere den opgave i forhold til

hen en temperamentsforskel mellem os og enhedslisten

i nogle tilfælde sammen med

at man kun vil acceptere bæredygtig biobrændsel når man ikke har nogen kriterier der sikrer at det man kalder bæredygtig biobrændsel

er utilfredsstillende med det arbejdstempo som herre per clausen selv har henvist til fra eus side

er konsekvensen af det her beslutningsforslag

op fra teksten i forslaget at danmark meddeler europa kommissionen at man ikke agter at leve op til sin forpligtelse vedrørende iblanding af fem procent biobrændstoffer til landtransport inden for tidsrammen

en indflydelsesstrategi der er fornuftig at vælge for danmark

undersøge mulighederne for at

lavet en plan om at der skal laves en plan for biomasse i danmark jeg prøvede at sige allerede under det forrige punkt som hænger tæt sammen med det her punkt at jeg synes det ville være logisk at man i den forbindelse

på nogle af de her elementer al den stund det jo er en illusion at sige at man bare vil lave en biomassehandlingsplan alene for danmark uden at tage i betragtning hvordan den påvirker resten af verden de helt grundlæggende problemer som herre per clausen

er vi jo enige i vi skal da over i en situation hvor vi laver biobrændstof som

vi oven i købet nogle kompetencer i danmark vi kunne bringe i spil

er at vi skal bidrage ikke så meget ved at stritte imod hvad man laver eksempelvis i eu sammenhæng men mere ved at sige hvordan kan vi med vores eget eksempel gøre en forskel

at det internt i eu er sådan at

parat til at gå forrest kommer til at vise vejen for andre der kan man selv som et lille land som danmark spille en afgørende rolle det er det ene kan eu samles og flytte noget ja det tror jeg bestemt eu kan blandt andet fordi eu er

handler om det globale klima som faktisk er parat til for alvor at bidrage til en omstilling i andre lande altså at lægge reelle penge på bordet i den forbindelse

at olieprisen kommer til at stige og vi ved at der ligger nogle enorme erhvervsmuligheder

at finde løsninger på nogle af de her problemer som vi alle sammen er

at eu går forrest og at danmark prøver at gå forrest i forhold til eu

vi bliver nogle af de første der griber nogle af de muligheder som ikke alene handler om bæredygtighed og ansvar for de kommende generationer men som også handler

i nogle tilfælde specielt når det handler om en nations økonomi eller for eksempel hele eus økonomi skal målet det man opnår ligesom stå mål med den indsats man yder

der nogle gange i forbindelse med for eksempel klimaproblematikkerne og reduktionen af drivhusgasser

er helt fint at vi fremmer teknologien i forbindelse med det område og det skal vi også gøre og

nogle arbejdspladser men jeg har nogle gange lidt svært ved at finde ud af om

grønne tiltag som

det tankesæt vi har omkring

så vil det ofte være et problem så vil det ofte være en omkostning

det der er brug for hvis jeg kigger ud i europa eller ud i verden i dag er nogle der ser både energimangel og klimakrise og på den anden side økonomisk krise som

af samme mønt hvor det gælder om at få løst begge dele samtidig

end andre og hermed opnå nogle enorme gevinster men nogle gange hvis man skal gribe de der muligheder for at være unik i en global verden skal man også vove det ene øje og derfor tror jeg helt grundlæggende ikke på den filosofi som

når vi aldrig derhen hvor man vover det ene øje og det bliver vi nødt til hvis vi skal dyrke de positioner der gør danmark unik i en global fremtid og hvis vi skal nå de grønne mål

jeg få lejlighed til at sige at det der med at vove det ene øje

er udmærket men vi skal bare ikke vove begge øjne så bliver det noget værre noget enhedslisten vil indføre et

moratorium i forbindelse med b fire og tredive for anvendelse

et moratorium vil sige et stop for denne nye teknologi som danmark faktisk er førende i

det er selvfølgelig et drastisk tiltag enhedslisten her foreslår men nu får vi se da jeg begyndte at læse b fire og tredive tænkte jeg at her havde enhedslisten fat i noget reelt på energiområdet for man inddrager forskningsarbejder og endog beskrevne artikler i fagbladet ingeniøren

refereret til topembedsmænd i eu der drager klimaregnskabet for biobrændslers gode effekt på klimaet i tvivl måtte der selvfølgelig være en forklaring på nu har vi jo lige hørt i forbindelse med b fire og tredive hvorledes enhedslistens herre per clausen var skeptisk over for eu topembedsmænd

være rigtigt at der var tvivl om at

der lidt senere i beslutningsforslaget blev refereret til en rapport udarbejdet af mellemfolkeligt samvirke steg min tvivl

og det blev ikke bedre af at der kort tid efter blev henvist til greenpeace og noah enhedslisten skriver og jeg citerer når den indirekte udledning af drivhusgasser forstås på grund af omlægning af for eksempel skov til marker med biobrændstofafgrøder medregnes vil biobrændstof i to tusind og tyve have forøget drivhusgasudledningen med syv og tyve til seks og

så spørger jeg hvor i danmark nedlægger man skove til det jeg går ud fra at det her beslutningsforslag retter sig mod de forhold vi har her i danmark

det der moratorium gælder nok ikke tyskland og frankrig men danmark så derfor spørger jeg hvilke skove er det der her i landet er blevet nedlagt

skal vi for hver gang vi fælder et træ plante to

men altså helt galt går det da med forslaget efter min mening når biobrændstofeksperten hos greenpeace dan belusa udtaler at og jeg citerer igen biobrændstoffer er værre end fossile brændstoffer og det er topmålet af vanvid at staten tvinger borgerne til at hælde fødebaserede biobrændstoffer i tanken på deres biler hvor i danmark sker det i dong arbejder man med at

halm affald som vi også har hørt ministeren sige

anlægget i grenaa arbejder også med en slags affaldsstoffer som ikke lige direkte egner sig til menneskeføde og så kan deres affald i øvrigt bruges til dyrefoder så hvor er problemet egentlig i den her sag dansk folkeparti har i forbindelse med l en og tyve et

om ændring af bæredygtige biobrændstoffer fået indføjet i betænkningsbidraget at vi selvfølgelig forudsætter at der når man gør det så anvendes

det må da være fantastisk godt at

til at sende til nogle fabrikker som via forskellige andre fancy metoder kan få produceret biobrændstoffer der kan

i både diesel og benzin det synes vi er godt men på grundlag af de argumenter jeg har

der bliver anvendt på fabrikken i grenaa er af en art som ikke er velegnet til fødevarer det er jo nok ikke ukendt at for eksempel kornproduktionen herhjemme ikke er egnet til fødevarer jo til dyr men det er heller ikke det primære det primære er at der i hvert fald i danmark er en teknologi udviklet af dong i samarbejde med andre firmaer som er helt unik i verden og som jeg synes vi skal støtte det vi kan til at udvikle bioætanol der kan puttes i både benzin

er pointen ikke vil

i forhold til de virksomheder der forsøger at udvikle biobrændstof

det de er i færd med hvis de udsættes for konkurrence

gavne nogle producenter i danmark lyder faktisk lidt mærkeligt

det han sikrer er jo at man fuldstændig uhæmmet

stige næste år nu har vi jo skattestop men

der bliver sagt af en finansminister skal den ikke og så gør den det alligevel jeg er overbevist om at den teknologi vi har udviklet

metode og en produktion som også kan sælges til udlandet

er fornuftige tiltag til at man selvfølgelig ikke skal bruge deciderede fødevarer når der nu er mangel på fødevarer til at fremstille bioætanol med jeg er sikker på at det er den fornuft der vil herske

danskerne at nu har vi fået igennem

som bliver tilsat diesel men når der så kommer

får bedre muligheder for selv at stille yderligere krav

for beslutningsforslaget fra enhedslisten som jeg forstår igen er en genfremsættelse men det giver mig som nytilkommen mulighed for at fremsætte de konservatives synspunkter vedrørende biobrændstoffer det er med tilfredshed jeg konstaterer at folketinget på nær enhedslisten i to tusind og ni vedtog lov om bæredygtige

det med bæredygtighed er vigtigt og jeg forstår at dette også under forhandlingerne blev understreget og at eus bæredygtighedskriterier blev lagt til grund for implementeringen og det er her enhedslisten tvivler kan man stole på eus embedsmænd og deres kriterier og jeg må da også konstatere at der på et tidspunkt var blevet redigeret så kraftigt i konklusionerne i en version af en eu rapport om biobrændstof at forskerne fra det tyske fraunhofer institut havde krævet at få indskrevet en ansvarsfraskrivelse der påpegede at den redigerede konklusion ikke gav et dækkende billede af

om biodiesel fra sojabønner

så bæredygtighedskriterierne er ikke perfekte endnu de kan sagtens blive bedre og det skal

det er det bedste vi har

af de få muligheder vi har for at fortrænge

er at gå bilindustriens ærinde

vi skal i stedet sikre at danmarks biobrændstoffer er bæredygtige og for at gøre det skal vi sikre at tredjegenerationsbiobrændstoffer bliver udviklet i danmark vi har ekspertisen og teknologien til det og jeg håber vi også har viljen

kommissionens igangværende vurdering bliver ledsaget af et forslag til forbedring af bæredygtighedskriterierne

direktivet og brændstofkvalitetsdirektivet vi skal ikke stoppe vejen til en grøn fremtid vi skal skabe den

den her debat og jeg skal ikke lægge meget til de gode begrundelser for ikke at støtte et moratorium men en af de principielle ting er at

hvis danmark trækker sig tilbage og siger

påvirke det ene eller det andet fordi vi tror at at vi kan finde alle svarene selv så tror jeg

gerne vil have nemlig ordentlige bæredygtige biobrændstoffer som spiller en rolle i den store omlægning som danmark skal igennem til at blive baseret på vedvarende energi

derfor tror vi at det er et godt miks at sige vi fortsætter sådan set med at bruge biobrændstoffer men vi vil også gøre vores yderste for hele tiden at presse på for at vi får de biobrændstoffer som vi gerne vil have med de rigtige bæredygtighedskriterier

en rigtig spændende debat

set forventet at en række ordførere også ud over venstres ordfører med sikkerhed i stemmen ville sige at enhedslisten har uret selvfølgelig er de beslutninger der er truffet om biobrændstof og bæredygtighed i eu og i det danske folketing af en sådan kvalitet at vi i hvert fald er sikre på at det at gå over til de former for biobrændstof

at det var der ikke ret mange der vovede sig ud i i stedet fik vi den forklaring at man havde kæmpet for at tingene skulle blive bedre det var lykkedes det var blevet lidt bedre end det ellers var blevet men det var ikke blevet godt nok så blev det vedtaget i eu

for at få indflydelse på den videre proces i eu er man så også nødt til at vedtage

det er sådan en lidt bemærkelsesværdig logik der jo må føre til at partier der har det standpunkt

europaudvalget forud for at man lagde sig fast på hvordan kriterierne skulle være i eu vi var såmænd langt hen ad vejen meget enige i de krav som blev rejst fra den daværende klimaministers side

meget klar enighed med hende i at det var af afgørende betydning at vi også fik den såkaldte forskydningseffekt med

tale om nogen bæredygtighedskriterier som havde nogen som helst sikkerhed for at sikre at der var tale om bæredygtighed afslutningen på det blev at det ikke kom med alligevel vedtog man så i eu og

danske folketing at man altså skulle gennemføre den her omstillingsproces hvor man inddrager mere og mere biobrændstof i de kommende år frem

det der er det rigtig ærgerlige her er jo

er det måske at vedtage at man sætter gang i en proces der ikke har den effekt man hævder den har det er jo ikke godt hvis folk opfatter at al snak om grøn benzin og biobrændstof og så videre er fup og fidus fordi de undersøgelser der bliver lavet

gøre med omhu men i den her sag mente vi altså faktisk fremgik af den historie

også på eu plan var en åbenhjertig debat om hvorvidt det her

tydede på at i hvert fald nogle forskere mente at man nok

for at nå frem til det resultat som man selvfølgelig gerne i eu vil nå frem til nemlig at det man gør gavner det synes vi faktisk var en

så efterfølgende kom en

herre per dalgaard samme tryghedsfornemmelse som embedsmænd i eu systemet det

jo ikke kunne gøre så meget ved

vil bare sige at når man der laver en rapport hvor man faktisk baserer sig

hvad man selv tror der vil ske men på hvad landene indberetter

har tænkt sig at anvende

de metoder som også er blevet brugt af de forskere som bliver brugt af eu og de metoder der bliver brugt der så bliver resultatet af det her ikke positivt

vores beslutningsforslag men vi genfremsætter det jo på baggrund af at er kommet nye informationer frem som ikke i hvert fald på nogen som helst måde bekræfter de forventninger man kunne have om at det her ved anvendelse af biobrændstoffer

det man så er i færd med nu at gøre sig nogle overvejelser om fordi man ikke rigtig ved hvordan man skal håndtere det med forskydelseseffekten

hvilke handlemuligheder man synes at man skal

at den diskussion jo eksisterer ganske uanset om enhedslistens forslag bliver vedtaget eller ikke bliver vedtaget for den diskussion kommer vi til at tage stilling til når der kommer og det går

ikke igangsætte en omlægning af energiforbruget i europa ved hjælp af eu direktiver og så love at der vil komme

komme et udspil går jeg ud fra i løbet af dette år

der bliver det selvfølgelig vigtigt og spændende og interessant hvad vi kan nå frem til i forhold til hvilke kriterier eu lægger sig fast på i den sammenhæng bliver det

også vigtigt og interessant om vi kan få en diskussion

medlemsland af eu kan få i forhold til at vælge nogle kriterier der er skrappere det er jo et af vores synspunkter i forhold til eu

skal være mulighed for at det enkelte medlemsland af eu

er en holdning om at det kunne være en rigtig rigtig fornuftig løsning

eu når frem til men på baggrund af det forløb der har været indtil nu

jeg synes sådan set at

det burde burde være et problem som vi alle sammen var enige om skulle tages meget alvorligt når man er i den situation at de kriterier som man har lagt meget vægt på i forhold til vedtagelsen i eu om at satse på biobrændstoffer og vedtagelse i det danske folketing om

nævnte den tidligere klimaminister og nuværende klimakommissær

connie hedegaard i efteråret i efteråret i politiken at efter hendes opfattelse var det sådan at

derfor synes vi sådan set at det at man fortsætter med at satse på biobrændstoffer så længe den udfordring

er uacceptabelt og derfor det her moratorium som jeg kan forstå ikke har mange chancer for at blive vedtaget her i folketinget til gengæld håber vi da så på at vi i den videre proces kan få omsat nogle af de

for at få truffet nogle bedre beslutninger næste gang

på kraftværker og som også har en vigtig funktion i forhold til at bevare jordens kvalitet der kan være et affaldsprodukt som udelukkende eksisterer fordi man har en fuldstændig ubæredygtig produktion som man ikke burde have men under forudsætning af at vi også har diskuteret det her seriøst igennem så kan det godt ende med

og det er nok ret godt for

områder hvor biobrændsel er det vi kommer til at bruge

andre har sat er noget skidt

i forbindelse med andengenerationsaffald er jo simpelt hen supergodt hvis vi nu for eksempel antager at det her

til noget hvilken effekt ville det så have på skovfældningen i argentina som jeg selvfølgelig synes er fuldstændig uantagelig men som jo nok desværre alligevel vil finde sted selv om vi herhjemme sagde

jo bedre er det for dem der producerer reelt bæredygtigt biobrændsel så hvis

og det kræver konkret vurdering af de enkelte produkter og hvad de er baseret på at der findes sådanne produkter i danmark så vil de have stor stor gavn af at vi i danmark går i spidsen med at få fastlagt nogle meget meget

til tirsdag den første februar to tusind og elleve

det er jo en god anledning til at redegøre for hvorfor regeringen i det hele taget har taget

er jo at den globale efterspørgsel efter energi vil stige i de kommende årtier i takt med økonomisk vækst og befolkningstilvækst det betyder at reserverne af fossile brændsler tømmes med stigende hast

de tilbageværende ressourcer koncentreres på få og i nogen udstrækning politisk ustabile lande samtidig ved vi jo at vores egen produktion af olie og gas i nordsøen også falder markant

høje niveau for forsyningssikkerhed naturligvis fastholdes

at vi skal omstille vores energisystem desuden skal danmark yde sit bidrag til indsatsen mod global opvarmning og vi ved at afbrænding af fossile brændsler øger den globale

vil sikre at danmark også i fremtiden

sætte målet om uafhængighed af fossile brændsler i

en tradition for at basere energipolitikken på et bredt politisk flertal og derfor er det positivt at der er bred politisk opbakning til regeringens målsætning og jeg ser da også frem til en konstruktiv debat om hvordan vi så realiserer

jo en særlig udfordring for os alle der ønsker dette projekt

er pålagt afgifter som bidrager

jo mere falder de statslige indtægter

når vi skal løse en så væsentlig og udfordrende opgave som at sikre uafhængighed af fossile brændsler vi skal altså have styr på både de energimæssige udfordringer og statens finanser det er både ambitiøs og ansvarlig energipolitik heroverfor står så oppositionens fælles energiudspil fra sidste år som jo indeholder mange og det har jeg også kvitteret for før flotte ord og mål det er så lidt mindre konkret når vi ser på de politiske initiativer for at nå målene

er det vel i bedste fald

må nøjes med der henvises i generelle vendinger til analyser der viser at omstilling er teknisk og økonomisk mulig

fra generelle henvisninger til i praksis at vise hvordan målet kan nås og til at vise hvordan politiske

udspil fra sidste uge indeholder jo en gentagelse af mange af målsætningerne og så er der lidt flere konkrete politiske initiativer end i det fælles oppositionsudspil for

temmelig uklart og på visse områder vel i høj grad også utilstrækkeligt

i mange af initiativerne men når det kommer til finansiering bliver det sværere at se hvor pengene skal komme fra og ikke mindst

i statskassen i takt med udfasningen af de fossile brændsler at bruge en forhåbentlig kommende grøn vækst og ny beskæftigelse til finansiering af det der skal bidrage til at fremme den selv samme grønne vækst er som at spænde vognen foran hesten for at bruge et engelsk udtryk

sammen om ønsket om grøn økonomisk vækst kan en ansvarlig regering altså ikke finansiere politiske tiltag med forventet vækst eller lad mig sige det på en

og for at blive i terminologien foretrækker regeringen altså at have fuglene i hånden regeringen vil i dette forår fremlægge sin strategi for uafhængighed af fossile brændsler i

som vi ved ingen af de andre lande vi normalt sammenligner os med der har et tilsvarende ambitiøst mål

en af de første i verden der fremlægger en strategi

for en omkostningseffektiv og økonomisk ansvarlig strategi der skal lægge sporene frem til energisystemet i

at vi jo ikke i dag ved præcis hvordan fremtidens energisystem

os teknologiudviklingen i de kommende årtier det gælder transportområdet hvor meget afhænger af udviklingen i elbilteknologi i de kommende år men vi skal selvfølgelig også kunne tilpasse os teknologiudviklingen hvis det om nogle år skulle vise sig at for eksempel ccs altså evnen til at rense kul for

absolut ikke på nuværende tidspunkt men at fraskrive sig den mulighed på forhånd vil regeringen altså ikke i forhold til omstillingstakten skal vi også være opmærksomme på værdierne i dagens energisystem på dette punkt er regeringen uenig med både oppositionens fælles udspil og sfs seneste udspil

foreslås der her en skrotning at dele af energisystemet

værnepligten omstillingen må ske under hensyntagen til at de forskellige elementer

eksisterende energisystem udskiftes

og det er jo også en vigtig pointe i klimakommissionens analyser

trække linjer og sætte flueben ved ufravigelige mål og ufravigelige årstal en sådan ufleksibel fremgangsmåde ville sandsynligvis vise sig

og tyve der skal være styrende for en langsigtet fleksibel og omkostningseffektiv strategi regeringens kommende strategi vil i stedet fokusere på så vel omstillingen af energisystemet frem mod

og halvtreds som konkrete initiativer der vil sikre et markant fald i anvendelsen af de fossile brændsler i danmark også på kortere og mellemlang sigt

denne udfasning er i høj grad udbygning med vedvarende

derfor vil andelen af vedvarende energi stige og energiforbruget blive mere effektivt ikke kun frem til tyve men jo i hele perioden frem til

halvtreds hvor vi så skal nå det endegyldige mål

vil opfylde de mål som vi allerede har

og tyve om både et reduceret energiforbrug og en øget andel af vedvarende energi

i energiaftalen fra to tusind og otte blev partierne bag aftalen enige om at bruttoenergiforbruget skal reduceres med fire procent i

i eu har danmark forpligtet sig til at nå en andel af vedvarende energi på tredive procent i

og tyve siden denne regering kom til i to tusind og et

steget årligt med gennemsnitligt knap en procentpoint desuden arbejder regeringen i øvrigt indtil videre som de eneste ud over storbritannien og spanien på at eu skal påtage sig et mere ambitiøst mål om at gå fra en drivhusgasreduktion på tyve procent

og tyve i forhold til niveauet i nitten halvfems

kræve en markant øget udbygning med mere vedvarende energi så de eksisterende mål for

i regeringen meget gerne diskutere hvilke tiltag rammer og principper der mest hensigtsmæssigt bør gælde for energipolitikken i de kommende år både frem til

tyve og videre frem til tusind og halvtreds derfor har jeg også inviteret alle partierne bag den gældende energiaftale

for min del vil udgangspunktet være og lad mig afslutte med det at den næste energiaftale skal flugte med målet om uafhængighed af fossile brændsler i

og halvtreds på en så fleksibel og omkostningseffektiv måde som muligt samtidig mener vi i regeringen at fokus som sagt skal være på det overordnede mål om at blive uafhængig af olie kul og gas og ikke på at sætte flueben ved bestemte delmål og årstal

og halvtreds opnås under størst mulig hensyntagen til erhvervslivets konkurrenceevne og samtidig er

for udbygningen af vindenergi i to tusind og tyve målet er

en og tyve og syv og fyrre milliard kroner om

kalder på følelserne fra sort

beskidt elendig grim nu skal vi have noget grøn energi er flot det er blomstrende

vil ikke svare på hvor de penge skal komme fra

omkostningerne skal betales af alle forbrugerne det bliver virkelig et rivegilde uden lige

det der kommer ud af den produktion kul og olie laver er jo elektricitet hvilken farve har det

procent kernekraftel vi får sverige i elledningerne herovre på sjælland mon hvad er det er det

lilla eller er det et eller andet

det er stygt det ødelægger og jeg bliver syg af det det er simpelt hen noget følelsesladet

spørgsmålet lyder er regeringen indstillet på at fastlægge mål for danmarks energiforbrug og den vedvarende energis andel

i to tusind og tyve som flugter med målsætningen om at danmark skal være helt uafhængigt af fossile brændsler

venstre har allerede sagt at vi mindst vil leve op til de mål

i to tusind og tyve det betyder at mindst tredive procent af energiforbruget i to tusind og tyve skal være baseret på vedvarende

er også regeringen og venstres mål at danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler i to tusind og halvtreds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

om utidig skrotning af velfungerende eksisterende energiinfrastruktur samt at regeringen fortsætter bestræbelserne på sammen med erhvervslivet at øge udvindingen af olie og gas fra nordsøen under vk regeringen

af vedvarende energi siden to tusind og et er andelen af vedvarende energi af det samlede energiforbrug år for år steget med mere end en procent det er mere end

skiftende socialdemokratiske regeringer

meget meget ambitiøse energiaftale vi indgik for tre år siden

blev der taget en lang række energipolitiske initiativer der sikrer at danmark

vi er enige om at tyve procent af energiforbruget allerede i to tusind og tolv skal være baseret på vedvarende energi det mål når vi vi er enige om at sikre at der sker en reduktion af energiforbruget med to procent

danmark har på det her område vist at vi er et foregangsland vi er et udstillingsvindue det har dansk erhvervsliv også opdaget eksporten af energiudstyr er i dag på mere end tres milliard

beskæftigede på området i danmark det bedste vi kan gøre fra politisk side for at understøtte den udvikling

derfor har regeringen også taget en række initiativer således at vi i

i forhold til to tusind og et ja vi bruger op imod halvanden milliard statskroner hvert år på forskning på energiområdet det er ganske imponerende danmark er i front og det skal vi fortsat være venstre håber at det lykkes at

aftale som sikrer at

de energipolitiske mål i to tusind og halvtreds og vi håber at det kan lade sig gøre at nå den her aftale

aftaler i mere end tredive år det skyldes ikke mindst at der jo er tale om massive investeringer på området som gerne skulle holde ud over kommende valg derfor håber venstre også at det lykkes denne gang

der omfatter en lang række af folketingets

hvor mange nye arbejdspladser vil venstres og regeringens energipolitik skabe her

var det sådan at i nitten otte og halvfems var der beskæftiget femogtyvetusind på det her område i dag er der beskæftiget

vores forventning er at i de kommende år vil eksporten af energiudstyr stige yderligere hundrede milliard kroner er ikke noget urealistisk mål

her i fællesskab i folketinget vil understøtte

år men vi ved at vi har en ledighed

eksporten af energiudstyr forventer vi

mere end ti procent af den samlede eksport kommer i dag fra eksporten af energiudstyr

voldsom vækst i forhold til to tusind og et

skal starte med de værker der har den laveste energieffektivitet

vi får mest for pengene for os er det afgørende at vi ikke går ud og skrotter anlæg med en høj energieffektivitet

at finde sted vi bakker fuldstændig op

klima og energiministerens forslag på det her område

starte skrotningen er på de værker som har

de kommende års dansk energipolitik og det her sker selvfølgelig ikke fra den ene dag til den næste det vil kræve en længere tids omstilling men for os er der ingen tvivl om at målet er at vi skal have kullet ud af de centrale værker og vi skal have biomassen ind

sådan lidt hurtigt men er det sådan at venstres ordfører

er økonomisk ansvarlig og som tager hensyn til vores konkurrencesituation således at vi ikke sender en utidigt højere

kullet skal ud nu

som hele tiden kræver konkrete kontante svar af alle rundtomkring sig så virker

men først

og otte indgik der jo at til gengæld for at der blev mulighed for at bruge mere kul på avedøreværket

også anvendes betydelig mere biomasse så samlet set førte det her til en øget anvendelse

parti som kræver konkrete svar af alle i dets omgivelser nu måned efter måned efter måned efter måned har fundet sig i at regeringen ikke fremlægger skyggen

om at danmark skal være baseret

mulighederne for anvendelse af mere kul på avedøreværket det er et værk som er meget meget effektivt og ved at give mulighed for at fyre mere kul af der i en periode sikrer vi rent faktisk en langt mere miljøvenlig energiforsyning fordi kullene så flytter fra værker

skal udbygges kraftigt med vind det har klimakommissionen anbefalet og det støtter vi helhjertet det er godt

men vi skal jo meget mere end det

bygget et helt nyt energisystem der er fleksibelt så store mængder vind kan fungere i energisystemet og derudover skal vi bruge biomasse og biogas når det ikke blæser så meget alt det giver arbejdspladser i dag og stiller danmark stærkt i den globale konkurrence på lang sigt vi har i danmark muligheden for at give os selv en udfordring som andre lande i verden ikke har mødt endnu udfordringen er at være verdens første land med en bæredygtig energiforsyning for som det går nu går det ikke danmark belaster klimaet alt for meget vores forhold til naturen er uholdbart med den måde vi bruger energi på i dag vi udleder alt for meget co indbygger enkelt sagt ville jorden gå under hvis verden kun bestod af danskere

det er nu vi har chancen til at lade de ledige redde både klimaet

det her år vi har muligheden desværre på grund af den økonomiske krise

det er nu vi har muligheden for at få fastlagt nogle klare mål for hvordan og hvor hurtigt vi vil udbygge den vedvarende energi vi har brug for at få overblik over alle de investeringer der foretages på energiområdet og vi har som sagt brug for klare mål som så derefter følges op med et system af tilskud afgifter tariffer regulering og

det betyder nemlig også et sikkert grundlag at investere på og dermed den klarhed som er vigtig for private virksomheder der skal udvikle nye løsninger hvor adskiller det her perspektiv sig så

regeringens nuværende politik det adskiller sig

og netop de grønne løsninger er et oplagt sted at starte dernæst er der ambitionsniveauet udbygger vi alene

bliver udbygningen meget langsommere end hvis vi gør det på land simpelt hen fordi det er billigere at bygge på land det er svært at se de høje ambitioner for

hvis man følger statsministerens logik om at vi skal være lige så ambitiøse som vi er helt sikre på at det kan betale sig så får vi jo netop ikke grebet de globale muligheder derudover

synes jeg at vi entydigt skal have fokus på de grønne løsninger jeg ved at enkelte af

der støtter den nuværende regering synes det er værd at overveje helt nye alternativer vi

til de næste generationer og

uanset hvad under alle omstændigheder en metervare som skal købes i udlandet og som ingen udvikling giver i danmark

vi har ventet en rum tid

i klimakommissionen blev igangsat før klimatopmødet og efter klimakommissionen kom har vi så ventet på regeringen i mellemtiden mens alt det her arbejde er pågået

jo blevet ramt ikke alene af nye klimaforandringer men også af en økonomisk krise begge dele viser jo i virkeligheden hvordan verden har forandret sig

globalt alene vi er blevet mere afhængige af hinanden i sådan en verden er

det stiller også nye krav til politikerne her i dag her og nu har vi jo muligheden for

de ledige i arbejde i danmark her på hjemmebane oven i købet med noget af det vi skal leve af

vi har brug for at gribe chancen til at sige vi har en økonomisk krise

i den danske statskasse men det kan vi vende hvis vi gør noget for at få folk i arbejde særlig hvis vi får

vi får skabt et hjemmemarked der har noget af alt det danmark kan leve af

der også er energikrævende

den nuværende økonomiske situation til at fremrykke nogle offentlige investeringer

vi kan skabe noget hjemmemarked for en lang række forskellige grønne teknologier

erhvervsudvikling det skulle gerne hjælpe på at der kom iværksætteri det skulle gerne hjælpe på innovation i alle de virksomheder vi allerede har det skulle gerne stille os stærkere som land

er også arrangeret regionale ture af dansk industri og man rundt og besøger virksomheder

oftest er blevet mødt med er hvad de virksomheder synes om de energiafgifter

det altså ikke primært for at rose dem

ud over at skabe et hjemmemarked ved at fremrykke de

bliver nødt til at få kigget på hvordan man

energiafgifter på så man sørger

ikke jager arbejdspladser ud den synes jeg måske ikke regeringen har fundet men den skal vi nok

som koster mellem en og tyve og seks og fyrre milliard kroner om

som vi gør i dag men at vi vil opkræve dem på en anden måde

belaster vi jo ikke samfundet yderligere

på en mere snedig måde og hvis vi har en aftale om at det

de stabile rammebetingelser at investere på når finansministeriet har

siger at provenuet for energiafgifterne skal falde markant

men selvfølgelig sidder venstre også

overvejer hvordan man man inden for provenuet som for staten skal være det samme

også kalde det inden for et skattestop hvor man ikke skal belaste samfundet mere lave en intelligent omlægning

kan få mere effekt uden at vi nødvendigvis behøver ud at genere borgerne endsige virksomhederne for

og lægger man så det til som en ny regering skal sørge for nemlig at fremrykke

investeringer på netop det grønne område så begynder det for alvor at blive realistisk at nå målene

at danmark belaster klimaet alt for meget og bestod verden af ene danskere ville jorden gå under jamen herre

i forbindelse med tidligere spørgsmål at det her jo baserer sig frygtelig meget på følelser og ikke fakta er klimaet ikke fuldstændig ligeglad med hvor en given

altså den der division mellem mængde og antal indbyggere i et land er da fuldstændig ligegyldigt det er jo mængden der bliver sendt ud der tæller

indbygger i verden må man sige at det udslip der er

derfor vi skal omlægge vores energiforsyning så den bliver helt anderledes bæredygtig hvis man kan konstatere at den måde man opfører sig på nu ikke er holdbar hvis alle andre gjorde det samme

det være et fantastisk fredeligt sted at leve ingen tvivl om det ingen konflikter ingen væbnede konflikter ingen overfald ingenting

ingen tvivl om det sådan er det desværre ikke når nu herre ole hækkerup ikke vil svare på spørgsmålet

at sådan er det klimaet

hvis vi for eksempel fuldstændig lukkede butikken danmark overhovedet ikke det ville ikke kunne måles nogen steder på jorden at vi

fordi den nominelle mængde danmark udleder er så

den ingen betydning har at man så snakker om signalværdi

helt fint og det kan vi da godt gøre men det skal gøres med fornuft

fra sverige hvor vi får strøm fra og hvilken farve det har jeg nævnte ikke noget om at vi her i landet skulle bygge et atomkraftværk

en række andre lande der findes også lande der udleder væsentlig mere

man jo gange med indbyggertallet og så kan man se hvor meget der udledes i verden

det er de lande der er nødt til at tage sig sammen dem der udleder meget og dem der udleder meget per indbygger

et lille land vi er luxembourg så det gør ikke noget vi udleder meget per indbygger for vi vil ikke tage

derfor er det dem der har den store udledning og den store udledning per indbygger der skal omlægge deres energiforbrug og det er blandt andet danmark så

at man sørger for at feje for egen dør ligesom jeg synes når regeringen siger at eu burde hæve sit

tusind og tyve

relevant at sige ville vi selv være i stand til at nå det mål og hvad ville vi

ellers står man jo bare og gør sig klog på andres vegne

skal grønlænderne virkelig tage sig sammen for de udleder faktisk mere per indbygger end vi gør lige præcis det vidste herre ole hækkerup nok ikke men nu ved han det så det kan vi lige fortælle grønlænderne kan i så få det

forklare hvor stort danmarks energiforbrug vil

og tyve og hvor meget af dette der vil være baseret på vedvarende energi

det er lidt af en tillidserklæring venstrefløjen tildeler regeringen at den sådan kan kigge i en krystalkugle og sige hvor meget energi der bruges om ti år og hvor meget af det der er vedvarende energi det er jo en fantastisk tillid venstrefløjen har til regeringen kan jeg kun tilslutte mig men det er jo slet ikke

venstrefløjen vil de vil blot med det her forslag fortælle befolkningen at det kan regeringen ikke og at andelen af vedvarende energi som den ved at

dansk folkeparti er meget indstillet på at vi skal blive fri for afhængighed af korrupte diktaturstaters olie og gas selvfølgelig skal vi det hellere i dag end i morgen vi har i øvrigt været selvforsynende med olie og gas her i landet i de sidste femten år

ti år frem mindst med den vedvarende energi forsynings entre på forsyningsområdet

er dette område jo blevet omgærdet med en aura af

og det har vi desværre ikke vedvarende energi er i dag den allerdyreste form for energiforsyning der findes meget dyrere end den nu eksisterende traditionelle energiforsyning ingen af de i dag kendte vedvarende

teknologier kan klare sig blot nogenlunde på almindelige økonomiske vilkår de kræver statstilskud i milliardklassen hvert år for at kunne fungere samtidig kræver den vedvarende energi også at der hele tiden

backupsystem som kan tage over når

nettet med hensyn til vindenergiens andel af den danske elforsyning

mange gange nede under tre procent og så vil man alligevel sige at vi i

og tyve skal have halvtreds procent el fra vind altså jeg er sikker på at der er nogle hospitaler rundtomkring som vil få det rigtig skidt hvis det virkelig skulle

det nytter ikke noget at vi får så dyr en energiforsyning at hverken virksomheder eller almindelige husholdninger kan betale regningen jeg kan fornemme at det er det rød stue vil gennemføre hvis de får magt som de har agt

energiafgifterne nå nye højder som vil medføre at virksomhederne flytter til udlandet og at vi derved mister arbejdspladser i tusindvis og dermed selvfølgelig velfærd

at blive fri for importerede fossile brændsler skal gennemføres med fornuft således at samfundsøkonomien ikke bryder sammen og på sigt vil jeg tro at vi i danmark ikke i udlandet men i danmark kan få et samfund hvor der stort set ikke anvendes fossile brændsler om det så kan nås i

og halvtreds vil tiden vise dansk folkeparti anbefaler at danmark anvender den olie og gas vi har i nordsøen

ikke udfaser verdens mest effektive kulfyrede kraft varme værker før de udtjent de skal som nævnt alligevel hele tiden stå her som kørende backupelementer til at forsyne danskerne med energi både el og varme når

ikke blæser eller når biomassen ikke fungerer vi tilslutter os

læst op tak for ordet

i arbejde på energiområdet i den kommende tid i morgen

ringe indsigt i dette kan fortælle os at

for brændselscelleteknologi vi er førende i forbindelse med det der hedder solcelleproduktion på plast vi er førende i forbindelse med fremstilling af bioætanol på organisk affald det er nogle brancheområder som vi synes man skal kigge meget effektivt og meget koncentreret på og fremme på forskellige faconer

enkelte virksomheder det skal erhvervslivet nok selv finde ud af men at vi brancheorienteret og måske også uddannelsesmæssigt støtter den vej som vi finder

i øvrigt er en gammel aftale fra to tusind og otte

også herre ole hækkerups parti er med i jeg går da stærkt ud fra at nogle af de elementer og det der ligger i den

vi vil gerne støtte nye virksomheder som kommer op men at nogle virksomheder skal støttes i årevis med milliardtilskud er måske næsten for meget

hospitaler stå uden elektricitet

det skulle komme til at ske og

i den her sammenhæng hvor vi diskuterer

have halvtreds procent el

kan vi komme ud for nogle meget uheldige hændelser der

nogle tal før nu ved jeg ikke om fru margrethe vestager hørte det da hun var ude men her klokken ti nul ni var elforsyningen fra vindmøller

og det totale forbrug i danmark var fem tusind seks hundrede og elleve

for el klokken ti nul ni her i formiddag flere gange i løbet af december måned har

meget vindstille og der har forsyningen fra vindmøllerne

under tre procent altså så vil jeg anse det for et problem hvis vi har opstillet så mange møller at de kapacitetsmæssigt kan dække halvtreds

har lys i lamperne eller el til deres instrumenter

totalt set og hundrede procent at gå over til vedvarende energi har været baseret på skræmmekampagner jeg har sagt at hvis det forholder sig sådan at man partout vil have en halvtreds

får vi forsyningsproblemer jeg er udmærket klar over at vi heldigvis

sverige norge og tyskland i forbindelse med det samarbejde vi har om levering af den nødvendige energi et samfund skal have jeg har heller ikke sagt at sådan vil det blive jeg siger bare at det kan være en hændelse vi kan komme ud for og det handler jo ikke kun om hospitaler det handler om energiforsyningen elforsyningen generelt set

det er selvfølgelig fuldstændig forkert at at dansk folkeparti ikke går ind for vedvarende energi det gør vi men det skal gøres med fornuft

på en måde så samfundsøkonomien ikke bryder sammen sådan som jeg kan fornemme at venstrefløjens model egentlig

siger at vi handler på elbørsen

er det jo fuldstændig rigtigt må jeg minde om den rapport som energistyrelsen fremkom med i februar to tusind og ti hvor de

der kan blive forsyningsmæssige problemer af el til det danske samfund hvis man voldsomt hurtigt går over til vedvarende energi blandt andet fordi den elleverance vi skal have fra nordmændene og sverige kan blive mindre hvis ikke deres vandreservoirer fyldes godt nok op så det er ikke kun noget jeg har fundet på det er faktisk energistyrelsen der i den pågældende rapport

det mål bliver opfyldt præcist

det kommer til at ligge et par procent under

venstrefløjen afkræve regeringen et tal på hvor meget energi danmark bruger om ti år og hvor meget af det

det er jo lige så meget et gæt som så meget andet det er der jo ingen der overhovedet ved noget som helst om man kan jo sagtens nu komme med et tal

kun tiden vise der kan ske så mange ting som medfører ændringer i en energistruktur og i et energiforbrug så det kan man ikke

igen vi vil gerne være med til at

vedvarende energi anvendelsen af vedvarende energi og mængden af det men vi vil ikke være med til at det er tocifrede milliardbeløb som

det vil koste at få halvtreds procent vindmøller sat op

det danske velfærdssamfund og det vil vi ikke være med

har klimakommissionen påvist at atomkraft er dyrere end vindkraft tallene kommer fra de sidste atomkraftværker bygget i finland alle folketingets partier synes at være enige om at danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i to tusind og halvtreds det tegner godt for vores miljø for vores forsyningssikkerhed og for vores bidrag til at nedsætte den

vores velfærd vi i folketinget har nu opgaven at få

udmøntet politisk i lovgivning

klimakommissionens anbefaling var at begynde med kendt teknologi hovedsagelig i

klimakommissionen påviste også at hvis ikke andet bliver udviklet kan det lade sig gøre at blive uafhængig ved hjælp af kendt teknologi og

er allerede godt i gang vindmølleindustrien fylder allerede godt i nationalindkomsten og vi skal snart i gang med tredjegenerationsbiobrændselsanlæg og her fylder den biokemiske industri som novo og danisco godt på den internationale arena forudsætningen for at dette kan fortsætte og udvikle sig er et stabilt hjemmemarked med gode testfaciliteter men også nye teknologier er på vej for eksempel brændselsceller geotermisk varme og solvarme eventuelt kombineret med varmepumper og nye vil komme til dem skal danmark også

fokuseret indsats på vores kernekompetencer og midler til forskning udvikling og demonstration men det koster alt sammen penge rigtig mange penge selv om klimakommissionen har påpeget

det er penge til drift der skal ombyttes med penge til investeringer og her er der ikke råd til fejltagelser samtidig skal man ikke være blind for at det er en af statens helt store pengemaskiner der røres ved vi skal derfor klare omstillingen til grøn energi samtidig med at statskassen får sit provenu

men det vil kræve en væsentlig omlægning af vores skattesystem og afgiftssystem men det er den økonomiske ansvarlighed vi er nødt til

klimakommissionen påpeger da også

at investeringer i den nødvendige omlægning af energisystemet og infrastrukturen skal tænkes langsigtet fordi mange af de nødvendige løsninger har en lang levetid omstillingerne gennemføres billigst i forbindelse med en naturlig udskiftning af den eksisterende infrastruktur

desuden er det afgørende for statens og erhvervslivets investeringer i omlægningen at der er sikkerhed i form af faste stabile og langsigtede rammer

det er vigtigt at de politiske rammer fastlægges med øje for

sammenhængen i hele energisystemet det er klar tale men selv med en usikkerhed om de fremtidige teknologiske løsninger og en usikkerhed om hvordan energisystemet ser ud på langt sigt er der en række initiativer som det vil være fornuftigt at iværksætte nu

så en klar udmelding nu er med til at forhindre kommende fejlinvesteringer og vil samtidig skabe tiltro hos erhvervslivet hos borgerne og hos energiselskaberne og det er dette regeringen ønsker at opnå med sin strategiplan for uafhængighed af fossil energi i to tusind og halvtreds

hensyn til klare mål har danmark i eu jo forpligtet sig til at nå en andel af vedvarende energi på tredive procent i to tusind og tyve jeg tror på vi når

hvis vi sammen laver en langsigtet energiaftale som kan række helt til totusinde og

vi skal benytte den økonomiske krise til

som erhvervslivet skal bruge for at skabe de arbejdspladser

skal de have den økonomiske sikkerhed og det vil sige at der skal være en klar udmelding

for finansieringen og

i at vi skal sørge for at der er kontinuitet i afsætningen og det vil sige at vi

i for eksempel vindmøller eller vedvarende energi og det er elselskaberne

er jo blandt andet at skabe muligheder

hvor forskellige energiselskaber og private investorer vil gå i gang og det er den slags initiativer jeg synes

netop i de her år hvor vi har ledighed uanset hvor meget rammerne er på plads

de konservative gjort for

det var at vindmølleindustrien påpegede at hvis vi kunne give dem nogenlunde sikkerhed for afsætning

ville de give sikkerhed for at

ville falde med mellem fyrre og halvtreds procent indtil to tusind og tyve og det er det håndslag

på det tidspunkt og så er vi pludselig derhenne hvor

skal begynde at sige at vi giver tilskud og at det koster penge og så videre nej så er vi kommet dertil hvor det pludselig er blevet en god forretning

selv optaget af det her med at kender man rammerne så kan man investere fornuftigt

så bliver der en stabilitet og investorer kan meget bedre

jeg spørge den konservative ordfører hvor stor den konservative tålmodighed er

regeringen har

som er uden sidestykke

økonomien skal også være i orden men vi har

hvornår får den plan og det kan lykke friis kommentere senere og

man må ikke skabe huller i industriens forventninger til mulighederne og vi har skabt en stor forventning hos vores energiindustri i øjeblikket og vi er altså nødt til

og det erhvervsliv som er afhængigt af det her

men også den kemiske industri det vil sige hele den grønne industri

oppe på noget med over ethundredetusind mennesker ansat og det vil sige at det er et rigtig væsentligt bidrag til vores nationalindkomst og den begynder at bevæge sig op i nærheden af landbruget hvilket

så mange penge det

er som jeg sagde op til os at skabe rammerne således at vi opnår

det skal selvfølgelig være hurtigst muligt

klare mål men omvendt

over hvad det vil koste

det må komme hen ad vejen men vi er

er ordentlige testområder det skal vi politikere sørge for

må sørge for det i samarbejde med de lokale politikere

og det er igen en politisk beslutning ja

bliver helt afvæbnet af den konservative ordfører herre lundsgaard

jeg grundlæggende og

kunne give vores erhvervsliv langsigtede solide rammer for hvad det er for en omstilling danmark skal igennem er jo det det handler om og den konservative ærgrelse over

tror at det er noget af det der binder oppositionens partier sammen i den her forespørgsel og det er jo også det der har bundet os sammen

vi har tilstrækkelig vedvarende energi til vores energiforbrug

vi er nu endelig kommet i den situation at klimakommissionen har påvist at det ikke er dyrere at gøre noget andet og derfor er der

alligevel tøver regeringen

finansministeriet har ikke desto mindre tid til at gøre sig selvstændige overvejelser om forudsætninger og virkemidler og hvad vi ellers har i oppositionens klimamålsætning det har man tid til man har tid til at regne på hvad andres forslag mon vil betyde men kan man finde en ledig stund til selv at fremlægge noget nej det kan man ikke og kontrasten mellem regeringens afkrævning af klare svar på alle andre områder

område hvor man på den mest sådan tøvende og lavmælte måde

er at det måske i virkeligheden har lagt låg på debatten om hvor vores energi skal komme fra har lagt låg på diskussionen om hvad det egentlig er vi gerne vil gøre

tid til eftertanke fordi vi nu skal lave den rigtige energiaftale den som giver sikkerhed for at danske virksomheder kan regne med at danmark vil være et sted

man kan invitere kunder fra andre lande fra de eksportmarkeder som danmark meget

jamen gør lillebitte danmark

det gør en forskel at man kan vise at der er politisk vilje til at gøre ting anderledes end det der ligger på den flade hånd

er at al retorikken om

åbenbart helt tilsidesættes her hvor man kan vente og vente

så bliver man nødt til at lave en langsigtet plan sådan at investorer og virksomheder ved hvad de har at holde sig til

ministeren fortalte jo i sin indledning at der er indkaldt til møde i morgen i

og punkt to er også ny energiaftale ikke ét notat ikke ét bilag ingenting andet end de to ord ny energiaftale jeg ved ikke hvad punktet indeholder men jeg jeg må formode at den samme regering som afskaffede gruppeeksamener synes at vi skal begynde med en kollektiv brainstorm så er det jo heldigt at oppositionen har noget at komme med

sådan at vi kan få en diskussion om hvilke virkemidler

og de afsæt synes at være betinget af ønsker på helt andre politikområder på landbrugsområdet på energiområdet som sådan på økonomien i barmarksværkerne eller hvad det ellers kan være

at man ikke vil danne sig det samlede overblik

man ikke vil gøre klimapolitikken til en del af motoren for danmarks økonomiske genrejsning for nye job for vækst og for at danmark bliver et land som faktisk spiller en rolle på det globale område for grøn teknologi der synes jeg det er rigtig ærgerligt at vi har ventet

er bundet i at vi sådan set har en fælles energiaftale en energiaftale som til gengæld har lagt et låg på en diskussion som vi burde have haft for længe siden nemlig om regeringens reelle ønske om at danmark

for på fossile brændstoffer

som regeringen fik snøvlet sig sammen til da klimakommissionen kom nemlig løftet om at danmark skal være uafhængig

fremlægger sammenhængende

klima danmark to tusind og

nemlig en årlig

til seks og fyrre milliard kroner

jeg synes det er tankevækkende at venstre vil bruge finansministeriets tid på at regne på oppositionens plan i stedet for at bruge tiden på at fremlægge sin egen som andre af oppositionens ordførere allerede tidligere har fremhævet

at finde ud af hvordan vi omlægger afgifterne sådan at det fiskale faktisk er i orden nemlig at vi får de indtægter til statskassen som der er brug for

notere sig at klimakommissionen har slået fast at det sådan set godt kan betale sig at lave en omlægning fra at basere

til at basere sig på vedvarende energi

et forslag til hvilke mål der skal opnås og i hvilken takt de skal opnås

på hvilken måde det skal gøres hvilke virkemidler det vil være relevant at tage i anvendelse så har finansministeriet gjort sig nogle antagelser nogle forestillinger om

en stor fin artikel i børsen på den baggrund

som har brugt skatteministeriets kapacitet til at regne ud hvad han måske tror

socialministeriet som mener at kunne regne ud hvor meget folk skal arbejde hvis ikke man afskaffer efterlønnen jeg tror vi er nået dertil hvor fogh påstod at nyrup regeringen var nået

er ens ejendom og ens regnemaskine

der ikke er forskel på hvad venstre råder over og hvad ministrene råder

med spørgsmålet om hvor alle de der mange milliarder

ske via en omlægning så alle kan være glade altså det vil sige en omlægning fra det eksisterende til noget andet der er da nogen der skal betale gildet ikke sandt det er måske ikke mennesker der skal betale gildet men hvem er det så er det pengetræer

det vil koste at omlægge det danske samfund til de der enorme mængder ve i

regne på hvor meget olieprisen stiger og vupti

nødt til at gøre sig en forestilling og jeg har meget stor respekt for de kapaciteter som sidder i klimakommissionen som trækker på andre kapaciteter der giver et fornuftigt konservativt skøn over hvad olieprisen vil være i de kommende år

som jo derfor kan give et skøn over hvad vores udgift

fortsætter med at bruge kul olie og gas også i lyset af at det slipper op og ikke længere kan være noget som vi selv hiver op af vores egen undergrund

det så koster at investere og omlægge sådan at vi ikke kun får møller men vi også får biogas og biomasse

med den resterende del af det europæiske elnet det er da fornuftigt at

overblik og danne sig det skøn jeg har stor respekt for det hvis herre per dalgaard kan gøre det bedre eller har en anden indsigt bevares men jeg må bare nøjes med det som klimakommissionen kan præstere

elmålere og jeg ved ikke hvad fascinerer mig fuldstændig selvfølgelig skal vi da sørge for at lave det på en sådan måde at det bliver bedst billigst og nemmest for det danske samfund at eksistere og at udvikle sit velfærdssamfund

vurdere hvad koster olien om fyrre år jeg vil jeg havde nær sagt æde min gamle hat på at

være nogle teknologier der gør at vi kan forsyne samfundet med energi på helt helt andre måder som vi slet ikke kan forestille os i dag og derfor vil det

træls investering at sætte i tusindvis af

nær sagt gammeldags ve elementer op når vi her om få år måske vil komme til at bruge noget helt andet som kan give en endnu billigere energi

lavet med hensyn til at det ingenting koster

det vil da sandsynligvis være sådan at vi

på at vi skal lægge en plan for hvad vi gør i de kommende år og det er da ikke for meget forlangt at man forsøger at løfte blikket og se frem til to tusind og tyve

de danske pumper hvis man brugte dem

for den skal man hverken producere

at vi hvis vi skal gøre det bedst

billigst og nemmest så skal i gang og jeg har ikke hundrede års tålmodighed

på en lang række områder plejer at dele synspunkter med regeringen men så havde jeg alligevel den forventning at når de

kom med et resultat

tillægger det overhovedet ingen værdi det er ren hokuspokus jeg ved ikke hvordan herre per dalgaard ville foretage en vurdering af fornuften i investering i vedvarende energi i dag og i de kommende år uden at have en holdning til hvordan olieprisen udvikler sig

måske også haft en forventning om at i hvert fald venstres ordfører

ville tage det en lille smule alvorligt når en klimakommission udpeget af regeringen med økonomer udpeget af regeringen når frem til at det faktisk er sådan at det vil være mindst lige så dyrt

på den anden side af den økonomiske debat om at det her ville være ufattelig dyrt

jeg ikke er enig i at der skal skaffes penge til investeringer men forstået på den måde at det på den lange bane ville hænge økonomisk sammen

jeg godt set at man har brugt finansministeriets embedsmænds tid på at lave en udregning det interessante ved den er at tre fjerdedele af de ekstraudgifter man snakker om

når herre lars christian lilleholt stiller sig op og spørger hvor meget

betale så spørger han med henvisning til et milliardbeløb som er baseret på at erhvervslivet går fra

hvis det var sådan at herre lars christian lilleholt interesserede sig for det her

han var bange for at pengene manglede i statskassen og hvem der så skulle betale mere i skat i stedet for at bekymre sig om at

en ting er at man bruger dårlige regnestykker og dårligt håndværk efter min mening fra finansministeriet

der er tale om manglende indtægter i statskassen fordi vi ikke har afgift på vedvarende energi i

måske er lidt vigtigt også at holde fast i så bemærkede

at de konservatives ordfører herre

sige at det kniber lidt med regeringens støttepartier dansk folkeparti har da ikke den målsætning liberal alliance mener at det skal løses ved hjælp af atomkraft så hvis

lundsgaard ville have opbakning til det synspunkt så skulle han nok kigge andre steder hen i

selv om det er rigtigt at det på den lange bane godt kan betale sig at investere i vedvarende energi også fordi det er det der kan skabe arbejdspladser og give os noget at leve af koster det så ikke nogen penge her og nu i investeringer

og halvfjerdstusind arbejdsløse end her og nu at investere i en fremrykket omstilling til vedvarende energi og derfor bruge disse menneskers ressourcer skaffe dem et arbejde og sikre at de

at gennemføre en forandring i vores samfund der gør at vi også på langt sigt har noget at leve

er fornuften i de der bogholderitekniske kneb som man forsøger at fremføre hvor man henviser til at det her vil være frygtelig dyrt når sandheden er at det bliver dyrere for hvert år man udsætter det derfor er min pointe at jeg

hvad kan vi gøre hurtigt og effektivt

sådan at regeringen mener at der om nogle år bliver mangel på arbejdskraft hvorfor så udsætte omstillingen til vedvarende energi indtil der er mangel på arbejdskraft i stedet for at gennemføre den nu

selv tror på sine egne udregninger og sine egne tal og hvorfor ikke sige at det afgørende netop nu

at bruge de mennesker som står til rådighed til at gennemføre de energirenoveringer de energibesparende foranstaltninger den omstilling til vedvarende energi som kan gennemføres nu og som fornuftigvis kan gennemføres nu

til at øge beskæftigelsen og skabe mere rigdom i vores samfund

skabe mere fattigdom så man bliver nødt til at spare kendsgerningen er jo at de der milliarder som herre lars christian lilleholt og

mangler vi nu i statskassen fordi folk

det der virkelig virkelig tømmer statskassen for penge

får dagpenge og så videre så hvis man vil have gang i danmarks økonomi

vil skabe beskæftigelse og hvis man vil sikre at vi får en omstilling til vedvarende energi sat i gang på et tidspunkt hvor vi har nogle unikke muligheder for stadig væk at være blandt de første og ikke blandt de sidste så er det nu der skal handles derfor venter vi jo sådan set

interessante pointer og hvor der også til tider har været plads til lidt humor og selvfølgelig også lidt hårde udvekslinger

engang teaterstykket mens vi venter på godot

at gå med regeringens klimaudspil

som statsministeren også har understreget for nylig i løbet

ansvarligt og vel at mærke ansvarligt på en tofoldig måde vi skal komme et godt stykke mod at blive uafhængige af fossile brændsler med helt konkrete initiativer

klimakommissionen har jo peget på adskillige biomasse vind energieffektiviseringer billigst energi er nu engang den vi

når vi så fremlægger det udspil kunne sige at nu er vi så sandelig på vej til at blive uafhængige af fossile brændsler i to tusind og halvtreds som jo er vores endemål

vigtigt jo fordi vi ved at priserne på de fossile brændsler kommer til at stige vi ved at de fossile reserver kommer til at falde og vi ved jo også

i høj grad vil være producenter af den fossile energi er lande som vi

naturligvis har vi da også

på arbejdspladser det har der også været nogen debat om her tolv procent af dansk vareeksport er inden for dette felt om end jeg dog

også lige vil skyde ind at energipolitikkens primære sigte jo aldrig kan være erhvervspolitik for så får vi jo ikke energi der er sikker grøn og til at betale

de argumenter er det en vigtig opgave at danmark bliver uafhængig af fossile brændsler men det skal naturligvis så også ske med blikket

rettet mod den anden form for ansvarlighed

ja og

en regning nu lander henne ved at vælge den såkaldt grønne vej fordi energi so oder so kommer til at stige derfor bliver det store spørgsmål når vi skal betale mere for energi

det er vist det man kalder et retorisk spørgsmål

at vi skal have penge op af lommen

i sidste instans at finansiere gæld med ny gæld

energipolitik er her ikke nogen særdisciplin

pludselig kan opfinde penge på en anden måde end vi generelt kan eller plukke dem af træerne eller hvilket udtryk man ønsker

sit indlæg jeg nævnte det også i mit eget og det gjorde herre jørgen lundsgaard i øvrigt også

jo færre afgifter får vi så ind i statskassen

det her med at det var en af statens største eller bedste

provenutab og det skal vi

hørte jeg også blev sagt

som det så gælder om at

politik som gør at vi så ikke står i den situation

gordiske knuder kan jo også

hugget over selv om det er vanskeligt

jeg skal til at slå landingsstellet ud

hvor vi så også vil sikre at strategien er økonomisk ansvarlig

så mål os på om der er konkrete initiativer der øger energieffektiviteten og vedvarende energi

mål os selvfølgelig også på den måde vi så formår at håndtere finansieringen på og mål det

at vi på troværdig vis kan indgå i eu diskussionen om så at

eu til at gå fra de tyve til de tredive procent det synes jeg også er vigtigt vi har

der var mere enige i det end andre men ikke

regerings tænkning den at danmark jo ikke er en energipolitisk ø det er vigtigt at vi også får omstillet os i fællesskab for på den måde

vi lægger op til forhandlinger om hvordan danmark kan sige farvel til kul olie og gas med slutmålet værende to tusind og halvtreds

en god idé at fremrykke offentlige investeringer skabe nogle nye energi

netop nu hvor vi har ledighed

spørge omvendt hvorfor mener regeringen ikke at vi skal gå den vej

få skabt en masse nye

er jo hvordan vi så også får skabt en energipolitik som sikrer at vi får grøn stabil energi der er til at betale

har nogle sidegevinster såsom

flere i arbejde det synes jeg er fint men jeg vil ikke stå herfra og sige at det skaber så og så mange job

vi ser på forskning og udvikling det jo det

netop det her med at når vi så kommer med et udspil

også fokus på arbejdspladser som sådan naturligvis det ville da være underligt andet

problemstilling som vi beskæftiger os med og så ikke have blik for det samlede altså for rammevilkårene og hvad skatten som sådan

støtter bestemte industrier eller er meget ambitiøs

hvad angår udbygningen af noget vedvarende energi

at skabe en større efterspørgsel efter nogle investeringer eller nogle

på forskning og udvikling hvis vi bare lige nævner vindindustrien og

rammevilkår men jeg må bare minde også herre per clausen om

at vestas har en procent af deres omsætning i danmark så uanset

altså ikke kunne løse det helt konkrete problem med at nu skal vi

arbejdspladser specifikt hos vestas

igangsætte den efterspørgsel efter løsninger i en situation

på rammebetingelserne som sådan den her regering

har jo lige netop igen sat danmarksrekord for grøn forskning altså med en milliard det er da utrolig vigtigt

men igen må jeg altså fastholde at

igennem en erhvervspolitisk prisme vi ser i høj grad energipolitik som værende afgørende for at danmark får grøn sikker energi der er til at betale

en ansvarlig klimapolitik som noget der skulle medføre hele tre ting en sikker energiforsyning

under cop15 at det var vigtigt at få fælles rammevilkår

at gøre skyldes

om at vi var meget meget sent ude hvad angik de tredive procent i eu og jeg må konstatere at det jo stadig væk

jeg også var inde på i mit indlæg at det jo kun er spanien og storbritannien der har den holdning

også selv sagt også offentligt at jeg da gerne havde set

men nu arbejder vi på højtryk for så at levere det udspil

bare på at sige at

der er mange forskellige prismer når vi ser på vores udspil

og den samme entusiasme

det i virkeligheden er regeringens generelle mangel på ambition der gør

da også det konkrete svar på spørgsmålet om hvorfor det har taget tid er jo præcis at vi vil komme med et udspil som

som så også tager højde for den økonomiske situation som danmark befinder sig i altså anvise finansieringen

er jo også det der er en af udfordringerne til provenuet

det udspil vi vil komme med og årsagen til at man kan sige at det tager tid

bare konstatere uden at det skal lyde sådan

skal levere vores udspil men så kan vi jo også komme

vedrørende landvind så synes jeg at det

være mest fair hvis det er noget som vi vi diskuterer i morgen det var i hvert fald det der var min hensigt med blandt

partierne til at diskutere det hvad gør vi når vores aftale

udløber hvordan undgår vi at der opstår et vakuum det vil jeg meget gerne diskutere så det var sådan set det der var min strategi hvad det angår så

jo godt få en meget lang diskussion ud af

er at danmark skal blive uafhængigt af fossile brændsler i to tusind og halvtreds det er det jeg styrer efter og det som regeringen så skal måles på som jeg også var inde på i mit

specifikt mål for hvor meget vind vi skal have i

andre ve former der var mere effektive men igen ambitionsniveauet skal selvfølgelig måles på de konkrete initiativer og selvfølgelig også på hvordan vi så er i stand til at finansiere det de to ting hænger

vi naturligvis skal være i stand til at komme med den finansiering så

er en fælles udfordring vi har og ikke kun en udfordring man har som regering

til også at gennemføre diverse beregninger så det vedkender jeg mig naturligvis

finansministeriets tal nu vil jeg ikke sige at siddet og gennemregnet det på nogen som helst måde

set er en af hovedpointerne er som vi også allerede har været inde på flere gange at

når vi afskaffer

og det sagde jeg også meget klart i mit indlæg

hvem der måtte være i regering efter et valg stå med den store udfordring

naturligvis indfri men spørgsmålet går jo

sig til bestemte procentsatser og bestemte mål

det der er det afgørende om de initiativer vi lægger frem rent faktisk bringer os et godt stykke mod at blive uafhængige

østerild bare for at nævne en ting men ellers

der i vores udspil

at noget af det regeringen skal måles på er evnen til

de nærmeste år via efterspørgsel at skabe nogle nye energijob til de ledige

synes ministeren ikke som energiminister

ville være en god idé at fremrykke investeringer på netop energiområdet når nu vi

en økonomisk politik der hænger sammen

men hvis det altså resulterer i at vi får et større underskud

og tyve end vi har i dag og det så fører til at vi i værste tilfælde bliver kastet ud i spekulationer mod den danske krone og renten kommer til at stige og så videre

der ikke giver nyt iværksætteri der ikke giver innovation der ikke giver nye klimajob

det vi lige præcis skal leve af i energiområdet

jo

man godt kan komme med meget

luftige mål og ambitiøse mål og sige vi skal det ene og det andet jo simpelt bare nødt til at anvise finansiering det gælder uanset om man ønsker at fremrykke nogle investeringer eller ønsker at opføre nogle nye bioætanolværker eller

fordi det jo altså drejer sig om den dobbelte ansvarlighed altså både ansvarligheden

klart har sagt her selvfølgelig

for fører til arbejdspladser igen

tirsdag den første februar

den seksogtyvende januar to tusind og elleve klokken tretten